nedlægger sit mandat det skal bemærkes at første stedfortræder har meddelt at hun ikke ønsker at overtage det ledige mandat

det er ikke tilfældet så går vi til afstemning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

så holder jeg en meget kort åndedrætspause

integreret i det danske samfund og for hvem en tilbagevenden til deres hjemland er en chance for at få en bedre tilværelse eller det kan dreje sig om ældre udlændinge der gerne vil tilbringe deres alderdom i hjemlandet

årsagen til at vk regeringen forhøjede den hjælp som en udlænding kan modtage i forbindelse med tilbagevenden til hjemlandet nu er regeringen så kommet med et lovforslag

og den supplerende reintegrationsbistand som vi

i lovforslaget kommer regeringen også med en række udvidelser af ordningen disse udvidelser

af den udbetalte etableringshjælp således at en større del af beløbet gives ved afrejsen i stedet for

grænsen for ansøgernes formue som hæves fra tyvetusind

mulighed for at få sin sag genovervejet hvis forsørgelsesgrundlaget mistes eller forringes betydeligt inden for de efterfølgende to år hele formålet med at vi i vk regeringens tid valgte at forhøje beløbet til repatriering var at give et gunstigt alternativ til en tilværelse i danmark til en udlænding som gerne ville vende hjem

viser nu kommer regeringen som de radikale jo som bekendt også er en del af

med et lovforslag som skal videreføre de elementer som de radikale var så

kommet på bedre tanker og tak for det

den forhøjede etableringshjælp og den supplerende reintegrationsbistand som vi jo selv fik vedtaget i to tusind og ti

vil vi tage stilling til disse under udvalgsbehandlingen

men vi skal omvendt også undgå at ordningen bliver misbrugt og derfor ønsker vi at få uddybet hvilke konsekvenser disse udvidelser

men vi vil gøre vores endelige stilling op under udvalgsbehandlingen altså det man kunne kalde

de nye initiativer er vi noget mere betænkelige

også et af de lande der yder den største indsats i de krigsramte landes nærområder

til at vores udlændinge uden større risiko kan rejse hjem tilbage til

enhver borgers pligt at bidrage til at genopbygge sit land men det skal ske på ordentlige vilkår og her har repatrieringsloven vist sig virkningsfuldt og ved at

økonomisk støtte giver vi udlændinge en realistisk mulighed for at etablere sig i hjemlandet derfor vil vi med dette lovforslag videreføre de regler der har været gældende siden to tusind og ti de sikrer at det økonomiske incitament

at rejse hjem er til stede ordningen bliver dog ikke kun forlænget den bliver også forbedret hidtil er størstedelen af det samlede beløb først tilfaldet den udrejste et år efter at vedkommende er rejst ud det ændrer vi så en større del af beløbet udbetales ved selve udrejsen samtidig hæver vi den øverste grænse for den formue en udlænding må besidde når vedkommende ønsker et økonomisk tilskud fra den danske stat det er tiltag

økonomisk grundlag at rejse hjem på og det er tiltag som vil øge antallet af frivillig hjemrejsende socialdemokraterne er alt i alt ganske tilfredse med repatrieringsordningen særlig efter at vi i to tusind og tolv fik afskaffet resultattilskuddet til kommunerne at tilskynde kommunerne til at arbejde aktivt for at sende udlændinge hjem er et af de mere triste eksempler på den symbolpolitik som blev ført under den tidligere regering men den del

tilbage med en fremragende lov derfor støtter socialdemokraterne

en repatrieringsydelse på omtrent

vedkommende der vil repatrieres rejser og det resterende beløb så kommer når vedkommende har været i sit hjemland

sættes op til halvtredstusind kr når man rejser

det at man forhøjer det beløb

rejser ud godt kunne øge incitamentet

i hvert fald en bekymring vi har vi vil faktisk

er også noget andet der bekymrer os nemlig at man kan modtage offentlige ydelser vedvarende når man er blevet repatrieret det

vi er positive over for selve

i udvalgsbehandlingen

at stå på talerstolen i dag fordi vi med

her lovforslag tager endnu et opgør med den tidligere regerings ubehagelige signalpolitik på udlændinge og

man udlover en dusør

så synes vi der er tale om ubehageligheder

jeg sagde at vende hjem til sit oprindelsesland kan være en god løsning for nogle udlændinge og en del udlændinge er også vendt hjem og hjælper med at bygge

sådan set fint at vi som samfund økonomisk ønsker at

men der skal være tale om en helt og aldeles frivillig hjemvendelse og derfor skal det ikke være noget

eller for den sags skyld ivrige regeringer

meget god indgangsvinkel til at tale om lovforslaget

og om min og radikale venstres holdning til det for det omhandler jo selve repatrieringsordningen fra to tusind og ti en ordning som vi

mange udlændinge har benyttet sig af og som dansk flygtningehjælp også

danmark og at man skal

kommunebonusser og

man ellers har så mener vi heller ikke at økonomien skal afholde nogen fra

oprindelsesland derfor mener vi sådan set at en ordentlig og funktionel repatrieringsordning

som altså ikke påduttes nogen er et gode og derfor støtter vi den del af lovforslaget som handler om at permanentgøre ordningen fra to tusind

er blevet refereret af et par ordførere

kort og godt handler om at ændre fordelingen af udbetalingen så man får en større del af beløbet til selve etableringen altså

tilfælde at søge om genoptagelse

hjælpen så den passer til leveomkostningsniveauet

egentlig vores opfattelse at ordningen forbedres

gøres mere funktionel og sikrer at der er flest mulige udlændinge som

kan gøre bedst muligt brug af ordningen så samlet set kan

det kan man bare slå en streg over og det mener man ikke længere

sagt vi bryder os ikke om

forstå at nu synes man så rigtig godt om det her træk det synes jeg også

at konstatere at man slår en streg over tidligere tiders politik og så bakker man varmt op om det her og er direkte

er blevet taget nogle væsentlige og og ubehagelige elementer ud af den danske repatrieringsordning

dobbeltsidede vejledningspligt kommunerne havde hvor de på en gang skulle vejlede hen imod beskæftigelse og integration

men jeg kan berolige ordføreren med at den holdning som jeg står og fremfører fra talerstolen

foregår fuldstændig frivilligt og

det har gjort når kommuner ligefrem er blevet betalt for at få folk til at rejse hjem så jeg ser

egentlig mere som at man faciliterer at folk

kan radikale venstre godt bakke op

ubehagelig signalpolitik at kommunerne blev udbetalt bonusser for at

at det var en ubehagelig og ret ubrugelig politik at kommunerne vejledte dels imod integration

altså ikke se skulle være en radikal classic med

det er det er godt at der kommer et bedre tilbud

vi synes det er fint at en større del af beløbet nu kan udbetales allerede ved afrejsen fra danmark og

jo at der er et et mere solidt og holdbart økonomisk fundament at bygge sin nye tilværelse op på og dermed er der jo også større sandsynlighed for

vi synes

også at det er fint at

reintegrationsbistanden justeres så den i fremtiden passer lidt

til levevilkårene i det pågældende land som man ønsker at vende tilbage til vi noterer os også at

vko ændrede reglerne således at den største del af de penge man fik fik man når fristen for at man kunne fortryde

til en flygtning

blev pludselig givet efter at fristen hvor man kunne fortryde og vende tilbage til danmark

årsagen til at de radikale var imod og

og derfor ville jeg hvis jeg var radikal det er jeg bestemt ikke

det var rigtig fornuftigt nu at stemme for det her lovforslag og det synes jeg også

en større del af hjælpen til etablering i hjemlandet nemlig fyrre

vil leve op til sit navn og blive en egentlig etableringshjælp hvor man kan sige at tankegangen bag

som vko stod for jo har været at pengene først og fremmest blev

set havde til formål at man skulle forsøge at etablere sig i hjemlandet se om man kunne få et liv til at

fungere jeg synes det er meget glædeligt

det jo er at vende tilbage til et hjemland for eksempel fordi der er

at forsøge at vende tilbage men man har ikke noget hus man har ikke noget netværk og så videre det er ikke en helt let beslutning samtidig tager lovforslaget jo højde for at det er blevet dyrere at leve i lande som tyrkiet og på balkan og konsekvensen er altså at reintegrationsbistanden til udlændinge der repatrierer som det hedder til de her lande bliver sat i vejret det synes jeg også

for mig er det ikke et selvstændigt mål at så mange flygtninge som overhovedet muligt forlader danmark

hvis mennesker er i den ulykkelige situation at de er tvunget på flugt og

er kommet til danmark hvor de er blevet anerkendt som flygtninge og har fået opholdstilladelse her så ønsker at de bliver integreret

får som jo så er danske kommer til at føle sig hjemme i danmark at integrationen fungerer det kunne vi gøre meget

at få folk til at smutte igen

flygtninge som efter en årrække i danmark er i en situation hvor de har lyst til frivilligt at vende tilbage

og den mulighed bliver væsentlig bedre med det her lovforslag netop fordi en større del af hjælpen ligger når man tager sted altså når man skal etablere sig i det land man vender tilbage til og ikke udbetales som sådan en bonus hvis man er blevet væk så længe

en ordning hvor man tildeler et beløb til en afgrænset gruppe af indvandrere der ønsker at genetablere sig i deres oprindelseslande vi mener dog at det er væsentligt at loven som den er fremlagt gennemgås for muligheder for misbrug vi har yderst generøse velfærdsydelser i danmark så generøse at vi har et af verdens højeste skattetryk de danskere der går på arbejde hver dag skal betale hver gang politikerne finder på en ny udgift og dette ansvar er vi os yderst bevidst derfor ønsker vi

gennem udvalgsbehandlingen et klarere overblik over hvad forslaget vil koste skatteborgerne antallet af udlændinge i danmark der

det er noget vi må adressere særskilt

den lov som vi står og behandler i dag er udsprunget af dette problem

problem ønsker vi at adressere særskilt blandt andet i

til at sætte højere krav til udlændinges selvforsørgelse og også stramme asylbegrebet sådan at de mennesker vi tildeler asyl er dem

krig og tortur og ikke dem der bevæger sig for

tilværelse når det handler om eu

mener vi altså at danmark suverænt selv skal bestemme hvem der eksempelvis får

eu der skal bestemme det der er nogle

andet radikale og enhedslisten der på det her område er ret generøse med

i udvalgsbehandlingen af l en hundrede og sytten og vi vil gerne have besvaret spørgsmål om omfang og risici for misbrug af ordningen

vi eventuelt kan godkende den ved en tredje behandling

så har mulighed for at få nogle penge til etablering i hjemlandet man har

for hvornår man kan fortryde og vende tilbage til danmark

så får man resten af pengene udbetalt spørgsmålet er jo så om

grænserne for hvor mange penge man får udbetalt når man forlader danmark og hvor mange penge man får

så øges risikoen selvfølgelig for at der er nogle der måske vil gå hen og misbruge ordningen

for at nogen kommer til at misbruge ordningen

beløbene er stadig væk trods alt af en beskeden størrelse så det vil være de færreste der overhovedet vil have meget ud af

hvorefter man får pengene altså det er jo ude i kommunerne der foretages en konkret vurdering af projektet

at få lidt nærmere tal på jeg ved ikke om man kan komme helt præcis ind på det men men så måske

mere skønspræget er hvor mange

stykke tid fortryder og kommer tilbage til danmark

jeg tror det ikke men det er noget af det vi vil spørge ind til under udvalgsbehandlingen og

konservatives side positive over for ordningen vi er også positive over for at se på en justering af beløbene her for selvfølgelig skal det være en rimelig ordning

har muligheden for at etablere sig når man kommer hjem igen

er et tilbud til de udlændinge som har lyst til at forlade danmark og vende tilbage det er da fint hvis vi kan være med til at hjælpe

udlændingepolitik under vk regeringen

ind til det blev det benægtet nej nej det var ikke det der blev sagt og det vil sige at så frafalder den radikale ordfører også lige pludselig

udlændingepolitik under vk regeringen

rejse til sit hjemland det var det vi ville forsøge at forhindre nu har vi så kørt

så ordningen fungerer fint og vi er som sagt indstillet på at se på om vi skal justere beløbene

være med at svinge os helt op til valgkampsretorik der er ikke udskrevet valg endnu desværre det kommer på et tidspunkt

så ikke laster dem der har lavet ordningen for at det var en helt forfærdelig udlændingepolitik

en del udlændinge fra at repatriere den nuværende ordning er en god ordning og ordningens popularitet viser da også at der er mange herboende udlændinge som er glade for at danmark kan tilbyde den mulighed en væsentlig årsag til at så mange i de her år vælger at repatriere er at de får bedre økonomiske

blev indført i to tusind og ti

at kunne fortsætte med ordningen

i danmark kan være stolte af og som er værd at fastholde for der er ingen tvivl om at repatriering kan være en rigtig løsning for mange og for rigtig mange

faktisk en helt afgørende forudsætning for at kunne realisere ønsket om at

er kernen i lovforslaget at det forhøjede beløb til etablering og den supplerende reintegrationsbistand gøres permanent så repatriering også fremover vil være økonomisk realistisk

er formålet at rette op på de forhold der

uhensigtsmæssige og som afholder herboende udlændinge fra at benytte sig af ordningen jeg ser frem til forslagets videre behandling her

debat der har været igennem efterhånden en del år i forhold til de vilkår der er for soldater og andre veteraner der har været udsendt i internationale missioner fra starten af debatten i dag gerne på vegne af venstre sige at vi synes at dem der er udsendt på vegne af den danske stat hvad enten det er soldater rådgivere politibetjente eller lignende

meget fornem indsats på baggrund af de beslutninger vi træffer her i det danske folketing det er vi stolte af og derfor fortjener de også

den anerkendelse der bør følge med den støtte vi giver

i april måned hvor et bredt flertal i folketinget besluttede at der skulle ske en særlig indsats i forhold til

en rigtig god dag og dermed også en vigtig dag for

svær kamp og det har selvfølgelig også været en sag

har krævet et vist politisk pres det tror

undervurdere

jeg også glad for at regeringen valgte at være med i

vedtagelse der blev lavet så det var et enigt folketing der

lovforslaget vi har også set de høringssvar der er blevet afgivet

ved førstebehandlingen vil sige at vi jo står bag den beslutning vi har truffet

den finansiering der ligger til grund for det her lovforslag

blandt andet på baggrund af den lange række af høringssvar der er kommet

dem der skal have en mulighed for bedre vilkår i fremtiden

lægge vægt på at vi blandt partierne følger området meget nøje og sikrer at de intentioner

vi nu har givet fra politisk side både med vedtagelsen af v syv og halvtreds

helt konkret og praktisk betydning for de mange veteraner som hidtil har været i klemme i systemet og som på mange måder fortjener en langt bedre behandling end den

derfor vil jeg også foreslå at der kommer til at være en løbende afrapportering til

i forhold til de sager som løbende bliver taget op og ikke mindst

med de bemærkninger vil vi selvfølgelig kvittere for regeringens forslag det skal man gøre når tingene bevæger sig i den rigtige retning og det gør

ikke er godt nok så må enhedslisten jo forklare det jeg troede at vi var enige med enhedslisten om at vi skulle gøre en

jørgen arbo bæhr jeg tror for første gang i hvert fald i nyere danmarkshistorie siger noget pænt om

for at herre jørgen arbo bæhr faktisk var meget fremkommelig

få formuleret et ganske udmærket vedtagelse og hvis det

sådan at herre jørgen arbo bæhr nu mener at

jamen så kommer vi jo til at diskutere det i løbet af den udvalgsbehandling der skal finde sted vi ser selvfølgelig fordomsfrit på en dialog om det her men jeg vil bare sige at vores udgangspunkt har været at det var rammen for v syv og halvtreds der skulle

her lovforslag hvis det ikke er det

jo altså svært at lave aftaler mellem opposition og regering

nogen interesse i

skal den her sag have fuld politisk opmærksomhed det går jeg også ud fra som en naturlig selvfølge

har pligt til at passe på sine ansatte

kunne gå trygt på arbejde og vide at de er sikret den nødvendige støtte hvis uheldet skulle være ude det gælder naturligvis naturligvis også de mennesker der er sendt ud i krig på vegne af danmark de vil ofte være udsat for meget ekstreme situationer som de færreste af os her i salen kan sætte os ind i disse ekstreme forhold kan medføre

er mange ubehagelige symptomer forbundet med den posttraumatiske stresslidelse det kan være overfølsomhed vredesudbrud søvnproblemer eller problemer med at koncentrere sig

også gøre det rigtig svært at klare en helt almindelig hverdag eller et helt almindeligt arbejde vi ved også at ptsd kan ramme meget pludseligt og forsinket og i mange tilfælde dukker symptomerne for soldater veteraner først op efter en længere periode det er derfor i mine øjne kun rimeligt at ptsd anerkendes som en arbejdsskade

først viser sig senere det er ligeledes rimeligt at lovforslaget bliver udvidet til ikke kun at gælde for de

lovforslaget sikrer hermed at vi i folketinget tager ansvaret på os og sikrer at de danske udsendte får den erstatning de berettiget til

for eksempel har været udsendt til kosova og til irak og man fra forsvarets side overhovedet ikke opmærksom på at ptsd kunne være en mulighed fordi man havde

en machokultur derfra og så til den situation vi står i dag er man kommet rigtig rigtig langt i forhold til at vi tager ansvar

militær politi sygeplejersker

ikke har kunnet få anerkendt deres skade som en arbejdsskade

det skal der rettes op på det bliver der rettet op på med l en hundrede og fire og det går vi varmt ind for

med den lov som vi ser det er at det har taget så lang tid at få

håber vi at det det vil gå hurtigt sådan at veteranerne og de andre statsansatte som det nu

hurtigt vil kunne få deres

det er så væsentligt at vi respekterer og at vi takker de folk der tør sætte livet på spil for danmark så vi støtter

tusind og fjorten er en rigtig god dag en længe imødeset

vores soldater og veteraner som har gjort tjeneste for danmark og som jo har risikeret

men det er mere end det konkret betyder det at vi nu ikke stiller krav om dokumentation for sygdomsdebut

giver vi det større fleksibilitet set

nu hvor udgangspunktet er seks måneder jeg mener det er en ligestilling

vi har arbejdet længe på både konkret forbedrer soldaternes vilkår

vi bør kigge på den diskussion kan vi godt have uden at jeg stiller noget konkret i udsigt men jeg mener faktisk at det her er en særlig situation

sætter sit liv på spil

det er en særlig situation og derfor

give mig noget konkret omkring det hvorfor kan man ikke sige om man går ind for det eller ej hvorfor er

nogle mennesker i det her land som får ptsd

det er helt relevant om andre grupper

mener ikke at man kan sammenligne alle andre grupper

selekterede grupper med vores soldater

meget alvorlig lidelse og efter vores opfattelse i sf

har det længe været en kendsgerning at man ikke nødvendigvis får fuldt udviklet ptsd inden for de første seks måneder sådan som man hidtil har krævet for at få erstatning derfor er det meget meget positivt at det nu anerkendes at det forholder sig sådan og at der sker den her forbedring over for soldater og andre udsendte der har været i situationer som kan sammenlignes med soldaternes men

får ptsd har man ophævet reglen om at der skal ligge en lægeerklæring om fuldt udviklet posttraumatisk stresssyndrom inden for seks måneder også for dem gælder nu at man kan komme senere for eksempel to år senere og hvis den arbejdsskadede fortæller lægen at han eller hun havde et symptom på ptsd inden for de første seks måneder efter den hændelse der udløste det hele men at sygdommen først udviklede

en sådan ptsd lidelse

anerkendes efter den praksisændring som er sket

en ligestilling netop mellem dem der er udsendt i krig og andet og dem der bliver arbejdsskadet her i danmark og det her betyder som man formentlig kan regne ud at

og samme dokumentationsvanskeligheder stilles lige uanset om der er tale om soldater redningsfolk brandfolk politifolk socialpædagoger eller andre faggrupper der i forbindelse med deres arbejde oplever voldsomme og livstruende situationer

det er spørgsmålet om hvor lang tid efter at en arbejdsskade i form af ptsd er opstået

kan bede om at få erstatning og få det anerkendt der er en forskel og forskellen består sådan som jeg har forstået det i

en krigsveteran kan få erstatning også selv om vedkommendes symptomer først opstår efter mange år altså eksempelvis efter otte år der har jeg opfattet det på den måde men det kan vi jo

skal vedkommende foretage anmeldelsen inden for de første to tre år så med hensyn til anmeldelsestidspunktet har jeg opfattet det sådan at der er der er en forskel

kunne man da ønske sig bedre kan man sige men verden går jo fremad i skridt i skridt og her er der i hvert fald tale om et fremskridt også for

så er det jo lige meget om eigil andersen

det handler jo om folk der får ptsd og at de skal dækkes af arbejdsskadelovgivningen

inden for arbejdsskadeloven med denne supplementsordning

konstateret inden for seks måneder ved en lægeerklæring som gjaldt både for soldaterne

at belyse hvad det er der er sket i forhold til danske lønmodtagere men som sagt er der

noget man kan diskutere i forbindelse med anmeldelsestidspunktet der vil krigsveteraner stå bedre end danske lønmodtagere

det kunne man da ideelt set

sig bedre men som sagt jeg mener at

synes jeg

anerkendelse for diagnosticeret ptsd jeg er blevet klogere på hvorfor en lang række krigsveteraner som i dag lever med ptsd ikke får anerkendt

deres alvorlige arbejdsskade

om et punkt hvor arbejdsskadestyrelsen er meget firkantet vedrørende anerkendelse af ptsd

den tilskadekomne skal have et lægenotat inden for seks måneder efter hændelsen det er jo denne regel som man skal se bort fra

sin ptsd lige så vel som

er blevet klogere i starten påstod hun at seks månedersreglen var et sundhedsfagligt faktum

vendte hjem med ptsd som de først blev behandlet for meget senere end de første seks måneder

sommer kom en sundhedsfaglig udredning under ledelse af jens peter bonde

i forlængelse af vores vedtagelse i folketinget

betyder det at baggrunden for dette lovforslag er kommet ministeren har lavet forslaget som en særlov i første omgang som et lovforslag som

omhandle udsendte statsansatte vi snakker om arbejdsskadestyrelsen hvis praksis bygger på arbejdsskadeloven men her er et lovforslag

ptsd skal behandles ens

et besynderligt forslag når nogle ansatte får en anerkendelse og erstatning mens andre ikke har mulighed for præcis det samme efter loven vi ved jo godt at andre ud over de i forslaget nævnte får ptsd også forsinket

brandfolk det kan være politifolk socialpædagoger og så videre jeg ved jo godt at de bliver behandlet ens efter at arbejdsskadestyrelsen indtil videre har ændret sin praksis men selvfølgelig skal de også være omfattet af loven derfor vil jeg stille et ændringsforslag så alle bliver omfattet af loven

ved hverken jeg eller regeringen men jeg tror at det

det håber jeg fordi vi snakker om folk der bliver psykisk syge af deres arbejde her til sidst vil jeg stille to spørgsmål direkte til ministeren i forbindelse med udgifter i relation til

indskrænkende så den udelukkende gælder for soldater der har været udsendt den fjortende august

det i overensstemmelse med personellovens § elleve

får fradrag i pensionen når de får en ydelse på baggrund af personellovens § elleve stykke b udover det har jeg en række spørgsmål som jeg vil have besvaret skriftligt under udvalgsbehandlingen

vil have både for vores soldater og for civilbefolkningen i det konfliktramte område de danske soldater og det danske forsvar som helhed løser de opgaver de bliver pålagt med stor professionalisme og de nyder stor anerkendelse fra danmarks allierede langt hovedparten af de seksogtyvetusind soldater danmark har udsendt siden nitten to og halvfems er heldigvis kommer uskadte hjem til deres familier og venner langt hovedparten har også klaret sig godt efterfølgende

de og deres familier har betalt den ultimative pris for dansk deltagelse i væbnede konflikter to hundrede og fem og tres soldater er blevet såret to og tredive af dem hårdt såret en del har forståeligt nok fået ar på sjælen

i form af posttraumatisk belastningsreaktion dette lovforslag sikrer at posttraumatisk belastningsreaktion også kan anerkendes som en arbejdsskade i de tilfælde hvor den konstateres år efter at den udsendte er vendt hjem sådan skal det naturligvis være liberal alliance bakker med glæde op

og andre foreninger sammen med oppositionen blandt andet med det konservative folkeparti i spidsen lykkedes at overbevise regeringen om at reglerne var uacceptable og skulle ændres derfor er vi alle glade formålet med lovforslaget er at fjerne det uforståelige dokumentationskrav på sygdomsdebut vedrørende ptsd i form af et besøg inden for seks måneder der hidtil har været gældende ret det er helt åbenlyst urimeligt at ens lægefagligt diagnosticerede sygdom ikke anerkendes alene fordi man ikke er gået til læge inden for en vis dato

v syv og halvtreds der danner baggrund for dette lovforslag var der alene tale om udsendte veteraner det vil sige udsendte soldater der skulle have anerkendelse af sene diagnosticeringer med l en hundrede og fire foreslår regeringen at andre udsendte herunder politifolk nødhjælpschauffører og andre der i statens tjeneste sendes ud til samme områder omfattes af samme regelændring det støtter det konservative folkeparti vi er glade for at alle tidligere afviste sager nu genoptages og vi vil følge området vedrørende praksisændringen som følge af dette lovforslags vedtagelse tæt vi vil gerne sikre at de udsendte der vender hjem med ptsd anerkendes og får den erstatning efter arbejdsskadesikringslovens regler som de har krav på

fra soldaterlegatet der gennemgår en række fejl i arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling herunder at man har undladt at spørge i forsvaret for at

bekræftelse på hændelsen eller forløbet eller at man i forsvaret ikke har fundet dokumentation for at en soldat har været udsat for truende voldelige hændelser selv om den pågældende soldat af det selv samme forsvar har modtaget en særlig anerkendelse

i forbindelse med angreb på danskernes lejr hvor to danske soldater blev dræbt det er simpelt hen ikke til at forstå

ministeren ind til under udvalgsbehandlingen soldaterlegatet har også i sit høringssvar gjort opmærksom på at lovforslaget mangler at omfatte diagnosticeret forsinket ptsd der jo ikke var anerkendt da vi i foråret vedtog v syv og halvtreds

der er sket en sproglig opstramning i forhold til den psykiatriske speciallægeerklæring

gerne have belyst under udvalgsbehandlingen

lufte en bekymring vi har i forhold til kvalitet og sagsbehandlingstid særlig når så mange sager skal genoptages på ny og have en i citationstegn

million kroner årligt til dette

million kroner det første år

under førstebehandlingen i dag spurgt ind til hvordan vi i hvert fald i udvalget kan sikre os at vi efterfølgende på en eller anden måde bliver orienteret om hvordan det går med alle disse sager der nu bliver

genoptaget og der ser jeg altså helst det håber jeg ministeren vil være positiv over for at vi får lavet en ordning hvor vi måske kvartalsvis hører hvordan det går jeg har nemlig en fornemmelse af rigtig mange veteraner der vil være interesseret i hvordan det her system kommer op at køre frem for at vi stiller skriftlige spørgsmål og § tyve spørgsmål til ministeren

en praksis for det så vi kan se og følge hvordan det her lovforslag bliver udfærdiget i praksis men grundlæggende synes vi det

ikke mindst ved vores ordfører herre jørgen arbo bæhr havde kastet sig ind i det og sikret at der

ordføreren bekræfte at det er en vigtig omstændighed i det her forløb

som jo sådan i al sin enkelhed går ud på at det ikke kun skal omfatte veteraner der er kommet til skade i en krig men at det for eksempel også kunne omfatte en

oplevelse

enhedslisten betragter det konservative folkeparti

jeg sige at vi jo må spørge ind til

under udvalgsbehandlingen og få ministerens vurdering af

hvad sådan noget måtte koste

mange andre der har været på talerstolen her i

udsendt som soldat

psykiater forholdsvis større end hvis man har

velbegrundet at vi i sin tid

hvad ministeren siger og vi holder selvfølgelig fast i den aftale

kommentar til enhedslistens ændringsforslag til det har jeg bare en kommentar

vil høre ordførerens svar på det er sikkert rigtigt at der er et bedre netværk for folk som arbejder her i landet

hvis vi endelig skal tale økonomi at omkostningerne ved også

erkendelse af at der også i den slags situationer kan

kan sige er en lidt forsinket reaktion på den traumatiske oplevelse som så kan sætte sig som ptsd

og gør det til det store debatemne jeg synes faktisk at vores veteraner fortjener at vi holder fokus der hvor fokus

præcis til det her problem og jeg synes vi skal holde fokus på at de folk vi udsender

hvornår skiftede de konservative holdning til det

i regering fra to tusind og et til to tusind og elleve hvad gjorde man for krigsveteranerne hvad gjorde man for dem der havde ptsd i ti år så det undrer mig lidt at de konservative så lige pludselig finder ud af

skal stå i spidsen for krigsveteranerne

begynde at formulere en veteranpolitik

hvis herre jørgen arbo bæhr husker tilbage til vores forespørgselsdebat i foråret

så den første dokumentation for hvor

mange problemer der var med ptsd og det skete altså først efter vi var kommet i opposition gik vores partiformand

på slotspladsen og sagde til veteranerne

og det har vi arbejdet ihærdigt med lige siden den rapport kom jeg huske præcis hvornår den kom

med herre jørgen arbo bæhr for at få overbevist regeringen

der er fuldstændig konsistens i det jeg siger her og i den linje det konservative folkeparti har lagt

at der var noget der var i gære

én ting nemlig at der er en ny regering så det undrer mig meget at

er et godt lovforslag men som udgangspunkt

og det var jo den der satte hele diskussionen

jeg vil sige til herre jørgen arbo bæhr at jeg tror at det der er vigtigst

det her var men også at der var et problem med sagsbehandlingen så fik vi gjort noget ved det

så takke hinanden for at vi nu har et lovforslag som der er bred opbakning

veteraner er optaget af at behandle mennesker vi sender ud i krig på en ordentlig måde

det at der er så bred opbakning til lovforslaget her understreger vel også at folketingets partier er villige til at påtage sig et fælles kollektivt ansvar for at hjælpe de mennesker der får så store

at de ikke kan arbejde det er det det her lovforslag handler om derfor man kan godt bruge tiden på at diskutere hvem

og hvem der har sagt hvad i hvilke sammenhænge jeg vil nøjes med at konstatere at det klæder folketinget at passe på vores veteraner

det klæder et samarbejdende folkestyre at man først kan lave

nu forhåbentlig snart kan vedtages et lovforslag for vores veteraner

fortjener det man skal ikke bevæge sig ret meget rundt i veteranmiljøet før man møder mennesker

endog meget stor skade af at deltage i

meget alvorlige sager vi hører om og det er mennesker der har det rigtig svært det er også vigtigt for mig at sige indledningsvis at rigtig mange af vores veteraner

de fastholder deres tilknytning til arbejdsmarkedet en del bliver sågar udsendt igen deres familieliv fungerer og det at de har været udsendt i krig har været bare én del af deres liv

dem vi diskuterer i dag dem vi diskuterer i dag er dem der falder igennem vores sikkerhedsnet det er dem der bliver syge af at gå på arbejde

det er dem der har været udsat for så traumatiserende oplevelse at enten krop eller

står af og ikke kan mere det er dem der kommer hjem og er kede af det og ikke kan huske det dem der ikke kan gå på arbejde dem der ikke kan få tingene til at fungere det er dem vi snakker om i dag

koncentrere debatten om dem jeg tror også det er vigtigt at

er at de ønsker anerkendelse at det betyder noget

når man kommer hjem ikke kan passe sit arbejde er et samfund der anerkender at det er en arbejdsskade og at det at man er i en så svær situation som

en krisesituation eller konfliktsituation kan være

mister sin arbejdsevne helt eller delvist bare for at

to forhold der gør sig gældende på veteranområdet der er dels

blev færdiggjort sidste år som vedrører hele vores arbejdsmarked

det vi diskuterer i dag og det er måske især henvendt til

af en vedtagelse altså folketinget har besluttet sig for at lave en særlovgivning vedrørende veteraner det er derfor lovforslaget handler om det det er en udmøntning af en vedtagelse som alle folketingets partier står bag

fik mulighed for at anerkende flere sager omkring

præcis udredningen og arbejdsskadestyrelsen har allerede på baggrund af den ændring anerkendt flere veteraners arbejdsskadesager nu skal vi så videre med næste etape og det er opfølgningen på den vedtagelse som nu

udmøntes i lovforslaget her lovforslaget indebærer at en lægeerklæring udstedt flere år efter hjemkomsten hvor speciallægen beskriver at sygdommen er opstået i tilknytning til og som følge af udsendelsen i modsætning til i dag vil være tilstrækkelig dokumentation så er det rigtigt når enhedslisten siger at persongruppen er blevet udvidet lidt

på baggrund af nogle af de høringssvar der er indkommet fundet det naturligt at andre statsansatte som også udsendes til konfliktforebyggende fredsbevarende fredsskabende humanitære og andre lignende

opgaver også er omfattet af ordningen det er selvfølgelig på den baggrund at det er en forventet sammenlignelig situation de pågældende mennesker kan stå i eksempelvis politibetjente det

at den udredning der er lavet og som danner grundlag for en praksisændring der allerede har fundet sted gælder hele vores arbejdsmarked lovforslaget her har folketinget allerede besluttet skal gælde

identificeret adskillige sager

og godtgørelse efter lovforslaget her altså allerede inden det er vedtaget og derfor vil arbejdsskadestyrelsen selvfølgelig også når lovforslaget er vedtaget prioritere at få behandlet mange af de sager hurtigst muligt sådan at der også kan sættes nogle punktummer i den lange sagsbehandlingstid så jeg vil allerede nu gerne give et tilsagn om at vi får lavet en kontinuerlig løbende opfølgning over for folketinget det synes jeg vil være helt naturligt

de afsatte ressourcer på sagsbehandlingsområdet

det siger sig selv at forudsætningen for at folketinget kan komme i mål med det vi sætter i gang her selvfølgelig

for at behandle de mange sager der ligger og venter men der vil jo nok desværre fortsat

spørgsmål der er rejst og så ved jeg der er nogle helt konkrete spørgsmål

meget alvorlige hændelser som man jo ved

blevet gjort opmærksom på at der kan være andre statsansatte der er i samme situation altså ude i en konflikt hvad enten det

et lidt mere dramatisk eksempel er danske udsendte der eksempelvis står med den meget meget svære opgave det må være at åbne en massegrav det er den type personale vi taler om så den politiske beslutning om at lave en særlovgivning for vores soldater er truffet med vedtagelsen

yderligere statsansatte der kan stå i samme situation

angår det generelle arbejdsmarked

helt nyt at man laver en særlov for nogle personer mens andre personer ikke er omfattet

jeg tror bare at det er få mennesker vi snakker om det er rigtig få mennesker jeg synes at som udgangspunkt

at arbejdsskadeloven dækker alle i det her land så derfor vil jeg spørge ministeren om ikke vi på et eller andet tidspunkt

det virker måske lidt mærkeligt at at enhedslisten er med til at lave en vedtagelse hvis man oprindelig er imod indholdet af den vedtagelse

være med til at diskutere hvordan vi sikrer at vores arbejdsskadelovgivning og arbejdsmiljølovgivning

som vi behandler i dag har til formål at gøre op med det så der netop bliver en større gevinst ved at arbejde få timer mens man får den offentlige ydelse som som her er kontanthjælp med forslaget bliver fradraget for arbejdsindkomst i kontanthjælpen herunder uddannelseshjælpen således hævet fra

tusind og tretten til fem og tyve kroner per time i to tusind og fjorten kontanthjælpsmodtageren får på den måde lov til at beholde fem og tyve kroner for hver udført arbejdstime hvis man skal give et eksempel på hvad forslaget kommer til at betyde

kan det jo beskrives således en mand på fem og tredive år

og niogfirs kroner per måned i kontanthjælp

på tres timer om måneden til

det give ham en ekstra indtægt på seks tusind seks hundrede kroner inden det her beløb skal trækkes fra i kontanthjælpen

imidlertid lov til at beholde de tres timer gange fem og tyve

det er således det beløb som ikke skal trækkes fra i kontanthjælpen

end det ville have været tilfældet i to tusind og tretten lovforslaget er en udmøntning af finanslovsaftalen mellem regeringen venstre og det konservative folkeparti det har en række

og når det er fuldt indført vil det koste en hundrede og tredive million kroner årligt det har så også den positive effekt at øge arbejdsudbuddet med omkring tre hundrede mennesker årligt afslutningsvis vil jeg sige at det er en mærkesag for venstre at det altid skal kunne betale sig at arbejde vi mener også det er vigtigt at bevare kontakten til arbejdsmarkedet også mens man får en offentlig ydelse det giver en større chance for hurtigere at komme tilbage til et almindeligt fuldtidsjob og derfor er det her forslag et skridt i den rigtige retning vi mener samtidig at der skal gøres langt mere for at mennesker kommer hurtigere væk fra offentlig forsørgelse og tilbage i job kontanthjælp må aldrig blive en sovepude det skal være en midlertidig

man sige at regeringens fjernelse af kontanthjælpsloftet

bidraget til at hjælpe de ledige det har kun bidraget til

og tredivetusind danskere ifølge regeringens egne tal har et svagt svagt incitament til at arbejde vi foreslår at indføre et moderne kontanthjælpsloft så det altid skal kunne betale sig at arbejde men samlet set er det her et skridt i den rigtige retning og på den baggrund stemmer venstre for l ethundrede

det er noget med de her fem tusind syv hundrede

man tjener jeg

at hvis man går ud og får et job indtil man skal påbegynde

uddannelseshjælp men det er jo sådan set udmærket for hvis man kan leve af

en arbejdsindtægt så er det jo det vi sådan set gerne ser

skal man jo på et tidspunkt påbegynde sin uddannelse det håber

at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet

andre ord tættere på et fuldtidsjob helt uden kontanthjælp tidligere har det været sådan at den øgede indtægt ved at arbejde medførte en næsten lige så stor nedgang i kontanthjælpen kontanthjælpsmodtagere har derfor oplevet at indkomsten ved at arbejde på deltid næsten var den samme som hvis de ikke arbejdede det ændrer vi med dette lovforslag ved finanslovsaftalen for to tusind og fjorten besluttede regeringen i samarbejde med venstre og de konservative at forhøje fradraget for arbejdsindkomst og indtægter fra cirka femten kroner til fem og tyve kroner per udført arbejdstime

kontanthjælp dermed vil kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere fremover få en større økonomisk gevinst ved at arbejde både på heltid og på deltid og det er helt klart vejen frem vi skal holde gang i de mennesker der midlertidigt er kommet uden for uden for arbejdsmarkedet og vi skal sikre at deres vej tilbage bliver så kort som muligt derfor kan socialdemokraterne støtte

job i stedet for at få det hele modregnet blev

man kan få lidt ud af at tage nogle timer og dermed også få mulighed for at få føling med med arbejdsmarkedet og begynde at få en tilknytning til arbejdsmarkedet

nu bliver det så hævet til fem og tyve

og det er så lavet i forbindelse med finanslovsaftalen for to tusind

har ikke noget imod at man hæver det til

er flere der siger jamen vi tager lige lidt ekstra timer i den forbindelse skal

den kontanthjælp man kan få i to tusind og fjorten den lave kontanthjælp

fjorten timer til om ugen en hundrede og ti kroner i timen

væk fra kontanthjælpen så det kunne måske også være noget man skulle overveje hvis man har mulighed for at få et

fremme ens tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed

nemmere at få fodfæste og få et fuldtidsjob senere hen

at få lidt mere med hjem i stedet for at det hele bliver modregnet i i kontanthjælpen

vi har måske et lille spørgsmål

når ministeren går på talerstolen

den her forudsætning med de fem og tyve kroner i timen

mindsteløn man regner med kontanthjælpsmodtagere

job til fem og tyve kroner i timen og så får de det hele med hjem ved siden af kontanthjælpen

mister man jo halvdelen af dem igen i skat så jeg går ud fra at det er efter skat men

ting inden for arbejdsmarkedspolitikken nemlig hævelse af det her fradrag

sagtens godt kan gennemføre reformer lette skat på arbejde og samtidig i samme aftale også gøre det mere fleksibelt for vores udsatte grupper på arbejdsmarkedet det synes jeg er en god ting og det vil vi gerne bakke

som også har været nævnt det er stadig væk ikke et fyrsteligt beløb men det er på den anden side en god og en væsentlig forhøjelse

retter en lille smule op på den skævdeling der er i skattebyrden mellem højtlønnede direktører og andre topskatteydere

klynker venstre og kompagni

det forhold at disse vellønnede mennesker betaler cirka syv og halvtreds procent i skat af den sidst tjente krone

de barske kendsgerninger er jo at kontanthjælpsmodtagere betaler tæt på hundrede procent i marginalskat hvis de får nogle timers arbejde det bliver modregnet næsten fuldt ud i kontanthjælpen det er kun fint at vi kan rette lidt op på det når det er sagt

meget ringe trøst for de mange tusinde kontanthjælpsmodtagere

enten fordi de er mellem fem og tyve og tredive år hvor de næsten får halveret deres indtægt til en sats der er langt under regeringens egen fattigdomsgrænse

de er samlevende og risikerer at miste hele kontanthjælpen afhængigt af hvor meget ægtefællen tjener

er fuldt indfaset vil tohundrede og halvtredstusind danskere stadig væk have en svag økonomisk tilskyndelse til at arbejde det vil vi gerne gøre noget ved i liberal alliance vi har derfor foreslået at man udvider beskæftigelsesfradraget med et nyt og større bundfradrag for beskæftigede så det sammen med det eksisterende personfradrag fører til etablering af

samlet årligt bundfradrag for beskæftigede på fireogfirstusind kroner ingen bør betale skat før de kan forsørge sig selv og sine ifølge økonomi

ti kroner mere ud af at arbejde end tilfældet er i dag

om lovforslaget i sidste ende må

målet være at blive selvforsørgende og vi ser positivt på muligheden for at den ledige nu får en større gevinst ved at arbejde vi finder det positivt at det økonomiske incitament nu bliver forøget fordi det vil medvirke positivt til at bidrage til at realisere intentionerne i kontanthjælpsreformen

er glad for lovforslaget her fordi vi med det understøtter at overgangen fra kontanthjælp til beskæftigelse herunder deltidsbeskæftigelse bliver lidt lettere

lidt mere at det man måtte tjene hvis man begynder at arbejde eksempelvis ved siden af sin kontanthjælp det er positivt jeg

de mange positive tilkendegivelser der er kommet fra ordførerne jeg ser frem til udvalgsbehandlingen så var der et helt konkret spørgsmål fra

uden at jeg skal begive mig ud i store

besvarelser går jeg ud fra og lægger til grund at det er sådan at man jo skal svare skat af den lønindkomst man måtte have og det vi diskuterer her

hvor meget af sin kontanthjælp man så at sige kan beholde ved siden af en lønindtægt det gode ved lovforslaget her er at i fremtiden kan man beholde lidt mere end man kan nu eller hvad man kunne sidste år

tilbagevirkende kraft altså at reglerne her gælder per første januar totusinde

man kan have med hjem der ikke skal modregnes i kontanthjælpen

modregner man i kontanthjælpen før man har betalt skat eller efter man har betalt skat

har betydning for den enkelte og også for kommunen når de skal modregne

selvfølgelig skat der er inde over her men kommunerne sidder jo og udregner kontanthjælpen

bliver trukket fra indkomsten så

den lønindtægt man har når man har betalt skat

er så en indledning der kommer til at gælde for alle tre beslutningsforslag vi skal

fra regeringens side har valgt først at nedsætte

spidsen som næsten er færdige med deres store udredning og efterfølgende at invitere

parter ind i et rum hvor de kan give deres bidrag til hvordan vi får en bedre beskæftigelsespolitik og derefter at vi fra regeringens side fremlægger et samlet udspil og

i dag man må rejse de diskussioner som man synes er nødvendige

det er på tide at folketinget tager en samlet diskussion af hele beskæftigelsesområdet

fordi der er så store udfordringer for mange af de mennesker der bliver ramt af arbejdsløshed at vi bør

som jeg tror det efterhånden er alle bekendt ønsker vi fra regeringens side

blive bedre til at sikre at flere opnår en varig tilknytning til vores arbejdsmarked vi vil gerne sikre at der er en mere meningsfuld indsats der tager udgangspunkt i at mennesker der er ramt af arbejdsløshed er forskellige deres behov er forskellige deres udfordringer er forskellige vi vil gerne styrke relationen mellem jobcentre og a kasser

og vores virksomheder sådan at vi får en bedre matchning

de mennesker der desværre og ulykkeligvis er blevet ramt af arbejdsløshed og de virksomheder som heldigvis har et fortsat behov for arbejdskraft og så vil vi i øvrigt gerne afbureaukratisere på beskæftigelsesområdet og i det hele taget sikre at de penge vi i dag bruger til den aktive arbejdsmarkedspolitik bliver brugt bedst mulig i fremtiden

mener jeg kræver en samlet reform af den samlede beskæftigelsespolitik og det er egentlig først og fremmest på baggrund

den grundlæggende overvejelse at vi ikke kan sige ja til det beslutningsforslag

derfor vil jeg helt grundliggende foreslå at

forslagsstillerne som jeg bestemt regner med kommer til forhandlinger om beskæftigelsesområdet her

beslutningsforslag med under armene så de kan indgå

gerne sige helt konkret hvad angår b fire og tyve om sammenlægningen af jobcentre at

skal afspejle virkeligheden heldigvis tror jeg er de fleste danske lønmodtagere og de fleste danske virksomheder

noget nær ligeglade med hvor kommunegrænsen ligger det er helt almindeligt

pendle til og fra arbejde det er helt almindeligt

i det hele taget at man kører langt hver eneste dag for at passe sit arbejde og når en virksomhed skal rekruttere nye medarbejdere

helt og aldeles ligeglade med hvor jobcenteret ligger henne

de mennesker de har behov for i deres produktion og vores lønmodtagere er optaget af at kunne finde arbejde ikke mindst hvis

af arbejdsløshed derfor synes jeg også det er en

nogle steder er for for små

arbejdsmarkedsopland derfor er det også vores holdning inden vi går i gang med drøftelserne at kommunerne selvfølgelig skal arbejde rigtig rigtig godt sammen det er altid den enkelte arbejdsløse der skal være i centrum

derfor synes jeg det er helt oplagt at vi kommer til at diskutere hvordan vi sikrer at en kommunegrænse ikke kommer til at være bestemmende for hvad

i landet men som sagt gælder det for alle tre beslutningsforslag

snart vil i gang med en mere grundlæggende diskussion af hvordan den samlede beskæftigelsespolitik skal se ud og derfor

forestille sig at der er færre end de her

end halvfems jobcentre i det her land når vi kommer på den anden side af sommerferien

at det siger sig selv at den organisering der er på

skal understøtte de grundlæggende politiske ideer vi har for vores beskæftigelsespolitik og det er selvfølgelig en beskæftigelsespolitik der hjælper 1 de arbejdsløse som af forskellige årsager ikke selv kan komme i arbejde

og der må en kommunegrænse selvfølgelig ikke

være begrænsende men det tror jeg godt vi kan finde

optaget af at få arbejdskraft og lønmodtagerne er optaget af at bevæge sig hen hvor

er brug for arbejdskraften og det er mange gange og for mange mennesker på tværs af kommunegrænser men

bliver vi nødt til at gøre op med ideen om otte og halvfems enheder det er danmark i mine øjne for lille

for den kommunegrænse er hverken vigtig for de mennesker der desværre står i den ulykkelige situation at de har mistet deres arbejde eller for virksomhederne danske lønmodtagere er relativt mobile heldigvis det er for mange helt naturligt at man kører og at man kører langt for at passe et arbejde og virksomheder har jo et helt naturligt opland med medarbejdere

mange forskellige kommuner så jeg tror at kommunegrænsen er noget nær ligegyldig for det enkelte menneske

og en lillebitte smule om uddannelse men ingenting om noget der er rimelig væsentligt for arbejdsløse nemlig

man måtte tage fat på til gengæld har regeringen så i forlængelse af den aftale der blev indgået

om en ny arbejdsmarkedsydelse til

anmeldt at vi ønsker at nedsætte en dagpengekommission og det

pågår internt i regeringen

er helt ligeglade med hvor arbejdet ligger men vi skal vel være nøgterne og sige at hvis for eksempel der er

times daglig transport siger københavnerne er ikke

regner vi det om og siger det er en hel ekstra arbejdsdag der går i en blikkasse på landevejen

vores familie tre timer

dage det er både familiemæssigt og miljømæssigt fuldstændig vanvittigt hvis ikke vi formår at opbygge nogle enheder tror ministeren ikke at der også kan være en risiko for at man ser bort

masser af danske lønmodtagere der har det er helt almindeligt på det danske arbejdsmarked

have et arbejde opfatter de fleste jo som værende vigtigere

en diskussion for sig når jeg siger det her med kommunegrænserne

fordi jeg har et ønske om at vores arbejdsløse skal ligge og køre langt for at komme til en samtale

det såmænd bare for at understrege

i virkelighedens verden betyder kommunegrænserne meget lidt

er afgørende er selvfølgelig at beskæftigelsespolitikken

enige i jeg synes i hvert fald vi skal kigge på beskæftigelsesindsatsen

de her mennesker ordentligt i varig beskæftigelse de vender dem måske i døren og skubber dem ud igen

når der igen er enten krise eller andet og dem skal vi have i varig beskæftigelse jeg glæder mig rigtig meget til at carsten koch udvalget

til at diskutere det med hinanden

så håber jeg selvfølgelig at vi får landet en rigtig rigtig god

jeg vil godt sige så meget som at det er vigtigt for socialdemokraterne når

det her forslag at man samarbejder på tværs

det gælder kommuner og jobcentre fordi arbejdsmarkedet som vi jo godt ved netop ikke stopper ved kommunegrænsen hvis man kan få et arbejde i en anden kommune skal man selvfølgelig

det er der også rigtig rigtig mange der gør

kommune eller et jobcenter nogle kompetencer som en anden kommune

jobcenter ikke har synes jeg da også godt man kan hjælpe hinanden alt andet ville da være fuldstændig ulogisk det kan man godt i dag men jeg synes vi skal have

og jobcentrene sagtens kan henvende sig til hinanden sagtens kan hjælpe hinanden netop for at

få de her mennesker i gang som jeg

få så mange som muligt i varig beskæftigelse og ikke kun vende dem i døren så mange af også de ufaglærte kan komme ud og og have et arbejde i mange mange år men igen vil vi selvfølgelig hellere kigge på det samlede beskæftigelsessystem og tage en rigtig god debat og diskussion med alle parter før vi beslutter os

indsatsen på færre jobcentre for de oplever at de ikke får

være med på at vi samler indsatsen

hvor jeg bor for der har vi en masse metalarbejdere så på den måde kan man hjælpe hinanden og det kan man rent faktisk komme langt med igen vil jeg sige som også

tretten der viser at det rent faktisk ikke er tilfældet og at man ikke bare

ikke sige beviser men i hvert fald bilag så vi

vi begynder at tage diskussionen regeringen kommer med et udspil parterne kan byde ind og så kommer vi sikkert til at forhandle de her ting det eneste jeg bare siger er at jeg synes at man skal have fokus på

få den enkelte i arbejde og der kan man komme

rigtig rigtig langt med samarbejde lige nu kan

så synes jeg vi skal tage diskussionen på

til om ikke vi skulle prøve indrette for eksempel jobcentrene så de hele tiden sørgede for at

silkeborg kører cirka fire tusind silkeborgensere til aarhus om morgenen og at der er tre tusind

til silkeborg om morgenen og så skifter de retning og kører hjem igen når

langt de fleste af dem

er ikke specialistarbejde det er ganske almindeligt arbejde i enhver

købstad findes der folk der kan lave det jeg kan lave det er et spørgsmål om

til klodens klima og i forhold til familielivet

og det mener jeg er en god socialdemokratisk holdning

hvis der er rigtig mange fra silkeborg der har lyst til at køre til aarhus så lad dem dog gøre det og omvendt jeg har boet i grenaa

for at have sit eget jobcenter havde man under tredivetusind

hvis man begynder at kigge på det

og ser på hvilke kommuner der så

hvis man nu tager sådan en kommune som mariager

vesthimmerland eller aalborg for den sags skyld hvis endelig det skulle være altså man kan få rigtig langt at køre for at komme til et jobcenter og

sig af de svageste på arbejdsmarkedet

klarer sig selv fem og halvfems procent af dem der

ikke stort set igennem et jobcenter så kan man begynde

deres a kasse der står for formidlingen det er slet

for de de stærkest ledige og der regner jeg akademikerne med

står for det i hvert fald den

altid se på om det bliver nødvendigt at komme i et jobcenter

det er de svageste der kommer i jobcentrene dem der ingen bil har

gætter jeg på jeg skal ikke

man kigge på hvilke forbindelser

er der oppe hvor jeg bor i det nordjyske

måske bruge tre fire fem timer

for at få en samtale på ti minutter der skal man altså

gøre her men jeg vil ikke udelukke at der er

på sjælland er mange mindre kommuner hvor man måske kunne kigge på

vi skal til at lave den her beskæftigelsesreform

når vi ved at vi skal igennem en stor reform så kommer vi bare til at ændre

en reform og så kommer det måske på tværs og det ikke opfyldes alligevel hvis nu det bliver vedtaget så jeg synes at

det her til vi kommer i gang med reformarbejdet og så

er et lidt mere formelt samarbejde mellem nogle jobcentre der er vejen ud af det frem for at nedlægge dem

frivillig basis og man skal heller ikke hindre det

man altid men det er noget vi kan tage op i forhandlingerne der kommer her i

gode tiltag i at vi skal se på hvordan jobcentrene

så urimeligt at man bruger

ikke lidt udtryk for at herre bent bøgsted måske også gør folk svagere end de i virkeligheden er jeg kommer også fra nordjylland og det er ikke mit indtryk at vi nordjyder skulle være så specielt

problemer

de skal vente en time på en bus

måske halvanden time inden den næste bus går hvis ikke den først går næste dag det er rimeligt at der ikke

noget nytteværdi i at komme til sådan en samtale på et jobcenter det kan vi måske diskutere om der

og den diskussion skal vi have men i det tilfælde

er det vel ikke urimeligt

man bruger nogle timer

om dagen for at komme til et jobcenter i forvejen

af jobcentrene rundtomkring

overskue og så mister de modet og så får de selvfølgelig

men jobcentrene kan sagtens omorganiseres af den grund

ni gennemførte kommunaliseringen af beskæftigelsesindsatsen

de enkelte kommuners jobcentre skortede det ikke på advarsler det er rart at venstre med det her beslutningsforslag erkender sin fejltagelse og nu foreslår større enheder med arbejdsmarkedsreformen i to tusind og syv blev arbejdsmarkedsrådene erstattet af beskæftigelsesrådet bemærk ordlyden arbejdsmarkedsrådet erstattes af beskæftigelsesrådet

borgerlig ideologisk kamp for

nedgøre de arbejdsløse rådene fik ikke bare nyt navn men også en ændret funktion og kompetence heri ligger det væsentlige mens arbejdsmarkedsrådene havde stor indflydelse på indsatsen i den statslige arbejdsformidling har beskæftigelsesrådene kun en rådgivende rolle over for jobcentrene i kommunerne dermed har arbejdsmarkedets parter fået mindre indflydelse på arbejdsmarkedspolitikken det er et problem fordi parterne ved mere om det lokale arbejdsmarked end jobcentrene gør og for fagbevægelsen er det et problem at man ikke har indflydelse på den beskæftigelsesindsats som medlemmerne udsættes for når parterne får mindre magt får embedsapparatet større magt det går ud over den demokratiske styring af arbejdsmarkedspolitikken

fire og halvfems jobcentre enhedslisten synes at det er alt for mange det lokale arbejdsmarked er større end den enkelte kommune undersøgelser viser at landet er opdelt i otte regionale arbejdsmarkeder som folk typisk søger job inden for selv om kommunerne klager over at staten har lagt snævre bånd om deres beskæftigelsespolitik kan vi konstatere at der er stor forskel på hvad den arbejdsløse bliver tilbudt i de forskellige kommuner vilkårligheden er stor og det går ud over de arbejdsløses retssikkerhed det kan for eksempel ikke passe at det er kommunegrænser der afgør om man har ret til at få sig en uddannelse eller ej som arbejdsløs vi har tidligere fremsendt eksempler herpå i to forskellige kommuner hvor to falckreddere bad om et kursus hvor den ene

er det gået ned ad bakke med kompetencerne i jobcentrene mange af de ansatte har ingen eller kun en administrativ uddannelse og det går ud over kvaliteten i indsatsen vi vil en anden vej vi skal igen have det sådan at parterne har reel indflydelse på den lokale arbejdsmarkedspolitik rådene skal styre embedsværket ikke omvendt der skal være færre jobcentre

frem for i kommunalt regi

oprettes et hovedjobcenter i hvert af de otte regionale arbejdsmarkeder

kan så have nogle filialer ude lokalt så arbejdsløse ikke skal rejse så langt for at komme i kontakt med et jobcenter det er jo nogenlunde lige så vigtigt at komme i kontakt med et jobcenter som for eksempel et posthus eller andet det er her enhedslisten står og jeg

forslagsstillerne at læse enhedslistens rapport kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken som er blevet lavet

så har kochudvalget lavet et supplerende materiale dertil som også er værd at

vi har alt for mange jobcentre

hvordan man kunne håndtere det med færre jobcentre og lokal forankring er det lokalafdelinger herre christian juhl tænker på når

kunne blive bedre af det hvordan i alverden kan han mene det når han ikke har læst det jeg skal personligt sørge for at

så drejer det her sig jo ikke så meget om geografi det gør

skal styre jobcentrene og det tager

stilling til det er essensen

hvem styrer dem og hvilke hensyn bliver der taget

mit oplæg at fortælle hvor vi står i de spørgsmål og det vil sige

nødt til at tage det indholdsmæssige med når man vil diskutere og lave om på jobcentrene

man jo bare nøjes med kochudvalgets foreløbige rapport

så tæt på hvor man bor som muligt så jeg mener

arbejdsgiverne og a kasserne eller de arbejdsløses repræsentanter for at sige det på den måde det er ikke kommunerne kommunerne er der selvfølgelig som et mellemled som skal tage sig af folk

for længe i systemet og kommer over i det sociale system så jeg mener bestemt at der er objektive og saglige argumenter for at det er parterne der skal styre indsatsen og at det er parterne der har forstand på hvornår der mangler arbejdskraft og hvornår der mangler nogle arbejdspladser det kan man mærke på sin egen krop uanset om man

siger ting som at det handler om at nedgøre de arbejdsløse at borgerlige skulle have

os nærmere hinanden så det vil jeg opfordre til at at man lader være med

lige anføre at selvfølgelig har kommunerne og staten da også noget på spil altså så længe det er sådan at det er staten der udbetaler de overførselsindkomster som man er på når man er ledig så har man vel også en meget stor del i og ansvar for og interesse for at de ledige kommer i beskæftigelse og man kan sige at de penge som staten udbetaler

opkrævet dem hos folk som er

interesse i at det her system kommer til at

at sige tingene som de er jeg har set

mennesker systematisk blive ødelagt af det nuværende beskæftigelsessystem det betyder at når ledige går ind i systemet og måske har en smule selvtillid

det system vi har for arbejdsløse nutildags

bliver ydmyget og kommer i en situation hvor man ikke engang selv har troen på egne kræfter det er

efter min mening det er det vi skal

og får dem til at føle større selvbevidsthed og større mod til

en der var lige så barskt nu bruger jeg ordførerens ord havde vi altså en langt højere andel af befolkningen som var på overførselsindkomst

man konstaterede simpelt hen at det at der var høje ydelser

dyrt

man altså også indført sådan et system som jeg medgiver på nogle måder er uhensigtsmæssigt og også er barskt men det er jo det som vi helst skulle få gjort noget ved og den intention deler vi

spørgsmålet som også blev rejst om hvorfor

det er parterne det er fordi de ved hvornår man mangler arbejdskraft de ved hvilke

og de arbejdsløse ved også hvilke interesser de har og hvor de kan bruge deres kræfter bedst kommunen ved en vigtig ting og det er

tåbelige ting som er sket de sidste femten år

netop meningsløse forløb og så videre og derfor mener jeg

at debatten måske ikke bliver helt så fri som den ellers kunne være blevet og det er selvfølgelig

fremlagt konkret politik fra de borgerliges side

det er jo selvfølgelig rigtig

måske er noget vi godt kan få en frugtbar diskussion om når vi skal forhandle om det og det ser vi

også ligesom lagt frem hvad det er for en retning vi gerne vil gå i og grunden til det er sådan helt overordnet set at vi i danmark bruger mere end noget andet land på den aktive beskæftigelsesindsats vi bruger næsten tre gange så meget som gennemsnittet af oecd landene som vi normalt

en procent af vores bnp på den aktive

ofte sammenligner os med bruger

at se hvad danskerne får ud af at staten og kommunerne bruger så mange flere milliarder end andre lande på den her indsats alternativt

hvor de ville være blevet brugt og have skabt

til de ledige som den her indsats altså retter sig imod og det er jo det som det hele handler om nemlig at komme i arbejde

når vi synes det er en god idé

der bliver nogle større jobcentre som dækker

jobcentrene i dag bruger

danmark er ikke et specielt stort land

effektiv beskæftigelsesindsats med færre jobcentre end

en en og halvfems som der er i dag som andre også har sagt og som

kommune end den de bor i og vi mener at

beskæftigelsesindsatsen i langt højere grad

gør i dag vi er ret overbevist om at det kan være med til at forbedre mobiliteten

socialdemokrater udeomkring i kommunerne som har udtrykt ønske om at der kom færre jobcentre blandt andet kan jeg nævne at formanden for beskæftigelsesrådet i aarhus hans halvorsen har sagt at han

tænke sig at man havde syv arbejdskraftcentre

er blevet sagt indtil videre er altså at der er en vis velvillighed til at

på det som som bliver sagt mellem linjerne og det

konstatere at det ikke har været med til at løse det helt strukturelle problem vi har i danmark med at vi har en langt højere andel af befolkningen i den arbejdsdygtige alder på overførselsindkomst end lande vi normalt

set den største udfordring vi står med

at de fleste er at der er meget aktivering som har virket meningsløs det har carsten koch udvalget

vi synes ikke at der skal være mere kontrol end det giver mening men

man også sige at det at der er er en vis kontrol

den her strukturelle andel af befolkningen som er uden for arbejdsmarkedet en del

andelen af dem som svarer at ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet de gældende regler faktisk er faldet det er stadig væk højt men det er faldet meningsløse ting skal selvfølgelig væk

hvis vi så kan om at fjerne noget af kontrollen og noget af den meningsløse aktivering kan vi så blive enige om at investere pengene i uddannelse for

måske ekstravagant at kaste dem ud til

har lavindkomster og derfor har vi foreslået at man ikke betaler skat af de første syv tusind

men vi synes også at det er rimeligt når man får udbetalt i internationalt sammenhæng meget generøse

en vis kontrol med at man så også står til rådighed for arbejdsmarkedet der må man bare konstatere og det har

meget svært ved at slippe uden om at der hjælper

konstatere at mange af de milliarder man har brugt på uddannelse til ledige ikke medført

kommet i beskæftigelse tværtimod har det medført at nogle er blevet fastholdt i ledighed altså den tid hvor de sad

en stor del af dem være kommet i beskæftigelse og dermed kan man sige at uddannelse

blot vigtigt at alle i salen i dag gør sig klart at en stor del af kritikken bunder i rammer der er fastlagt centralt i lovgivningen de forventninger til jobcentrene der udtrykkes fra

arbejdsmarkedets parter regering og folketing står ikke mål med det ansvar og de opgaver som jobcentrene har i dag derfor er der god grund til at sætte jobcentrene mere fri herunder at vurdere jobcentrenes størrelse i en kommende beskæftigelsesreform i dag eksisterer der en og halvfems jobcentre og det er mange det betyder at nogle jobcentre blot servicerer et opland på tre tusind fire tusind ledige færre men stærkere jobcentre kan bedre udnytte stordriftsfordele ligesom netværket af potentielle arbejdsgivere også vil vokse betydeligt desuden skal jobcentrene arbejde for øget mobilitet på tværs af kommuner og regioner så den ledige reelt står til rådighed for potentielle arbejdsgivere i hele landet vi har set fra tårnby og dragør kommuner at det fint kan lade sig gøre at lave et jobcenter der spænder over flere kommuner derfor ser vi positivt på beslutningsforslaget fra venstre og liberal alliance

i den arbejdsduelige alder er

det lægger et stort pres på de offentlige finanser

helt afgørende at flere kommer i arbejde så der er en større gruppe af mennesker der kan bidrage til vores velstand

en stor del af indsatsen på området varetages i dag af en og halvfems kommunale jobcentre som

sagt i dag mange af dem er dog ikke gode nok når det handler om at hjælpe den enkelte ledige tilbage

især de små jobcentre har problemer

fungerer for isoleret fra andre de har hver deres praksis og samarbejder ikke nok på tværs af kommunegrænserne det er jo et problem for mange forskellige typer af ledige der ikke møder den nødvendige ekspertise og som ikke får en hjælp til at finde et relevant job uden for

jo netop det forslaget vil gøre op med ved at indføre en forenklet og mere effektiv administration ved færre

at man skal have et befolkningsgrundlag på tyvetusind til mellem halvtredstusind

eller ved at lade jobcentrene betjene et større naturligt geografisk afgrænset arbejdsområde

drøftet og jeg har da også noteret mig at beskæftigelsesministeren jo sådan set sagde at at hverken lønmodtagerne eller virksomhederne

socialdemokraternes ordfører ville gerne diskutere det her i den kommende beskæftigelsesreform

ved at lave færre jobcentre

der vil få længere til jobcenteret men

et sted man skal bevæge sig hen hver dag det kan være en gang om måneden man fysisk skal bevæge sig derhen der mener vi sådan set at det helt afgørende er at få en bedre og mere kvalificeret service det sætter vi højere end den

og mindre afstand men dermed

at man ikke kan lave lokalafdelinger af et jobcenter vi

set optaget af at jobcentre har én ledelse

har to forskellige afdelinger det er jo fint nok

christian juhl fra enhedslisten nævner at der er alt for mange jobcentre det

jo ikke kun venstre og liberal alliance der

set en lang række både borgmestre og

flere fra kommunernes landsforening har været ude og bakke

selv medlemmer af lokale beskæftigelsesråd

anerkender at vi kan gøre det bedre hvis vi havde færre jobcentre så

set optaget af at vi arbejder videre med det her

være hvis regeringen skynder sig at det kunne gå hen og indgå i en beskæftigelsesreform men nu må vi

en god konservativ kommune rebild kommune mariagerfjord kommune

det gør sig nok gældende også rigtig mange andre steder

hans andersen at jamen så kan man have en lille satellit

det var måske bedre at man kunne se

mere formelt samarbejde for at gå ud og sige til kommunerne at nu skal i lukke de her jobcentre som i har bygget op mig bekendt er der nogle

kommune fungerer det godt så vidt jeg ved i vesthimmerland fungerer

at have ét jobcenter så siger jeg når man så har ét jobcenter og

sådan set optaget af at man har én ledelse og dermed

hans andersen er velkommen til at tage kontakt til alle de her kommuner

og fortælle dem at de skal i gang med at afskedige alle deres medarbejdere i

og så kan de få en satellit med et par medarbejdere

det betyder jo også at vi skal bruge færre hænder

således at vi kan bruge flere penge på uddannelse af ledige og bruge flere penge

det man godt kan lide og så kan man gå efter det men men er der noget belæg for at komme med

få noget god sparring når man kommer hen i sit jobcenter for der

hvor man kan finde et arbejde det er jo begrænset hvis vi fastholder at man skal køre videre med små jobcentre så ønsker vi da at man skal samarbejde mest muligt på tværs

vil give et større udsyn så det er nogle af de argumenter vi har for

sige jamen ved du hvad vi kender lige nøjagtig et jobcenter i en anden kommune der kan bestride det her og give den samme service hvorfor kan man ikke det jeg efterspørger

at svare herre bent bøgsted i forhold til alle nordjylland jeg har ikke fået nogen begrundelse for at sige

at det er nogle ting man lytter til og nogle gætterier og noget

der skal have de rigtige kompetencer

nogle af pengene på at nedsætte skatter og afgifter

set vores bevæggrund for at

vi bliver nødt til her at effektivisere

ikke være en og halvfems jobcenterchefer

til femten år skal de sørge for job og dermed være jobformidlere som de

femten år siden skal de sikre uddannelse til arbejdsløse eller hvad er egentlig opgaven for jeg synes det er

godkendte aktører når det handler om at blive hjulpet i job altså jobformidlingen og det kan både være a kasser det kan være

også en refusion fra staten så det er jo ikke dem der bestiller musikken der betaler

er forkert derfor er vi nødt til at komme lidt tættere på kunne vi blive enige om at de skal formidle job til de ledige og hjælpe arbejdsgiverne med at finde de ledige

noget uddannelse og at kontrollen er sekundær så tror jeg komme langt i

vi blive enige om at det der spares

vi blive enige om at færre eller flere jobcentre ikke i sig selv giver flere i arbejde

de skal kunne vælge jobcenteret fra og a kassen til eller jobcenteret fra og den private virksomhed til når det handler om at komme ud

er da helt enig i at vi skal have jobcentrene

men noget af det kan altså løses ved at vi sådan set giver de ledige mulighed for at vælge

jobformidlere til og så synes jeg bare at omdrejningspunktet må være

og at det er derfra hvad skal man sige

b fem og tyve bider jeg mærke i at der ikke her er nogen ideer til hvad

skjul på at at jeg grundlæggende er tilhænger af at de mennesker der har mistet deres arbejde

skal have nogle muligheder for at kunne dygtiggøre sig undervejs i

ledighedsperiode jeg tror man må sige at der gennem tiden

både penge og tid på aktivering der ikke har bragt mennesker tættere på arbejdsmarkedet og det havde været klogere at

bruge noget af den tid og nogle af de penge på i stedet at give

arbejdsløse i det her land er meget forskellige der er nogle der bliver ramt af arbejdsløshed det er noget der

kompetencerne er i top og i løbet af ganske kort tid er de tilbage på arbejdsmarkedet

også andre grupper der hænger mere på kanten af vores arbejdsmarked og

og efteruddanne sig igennem deres arbejdsliv og som derfor reelt har behov for et målrettet kompetenceløft for at kunne komme ind på arbejdsmarkedet

hvor man bare siger uddannelse til alle jeg tror vi skal målrette midlerne og indsatsen til dem der har det største behov og jeg tror det er vigtigt at vi i beskæftigelsespolitikken sørger for at uddannelserne er så tæt på arbejdsmarkedet som overhovedet muligt ofte vil det være nogle korte kompetencegivende forløb som nok er det mest frugtbare i forhold til at man kan komme i arbejde og med det siger jeg også at når vi skal i gang med at diskutere beskæftigelsesreformen synes jeg at vi fordomsfrit skal diskutere alle de ordninger der er på området og om de

indrettet i dag bidrager til det ønske vi har fra regeringens side om at sikre en mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet også for

den ufaglærte del af vores arbejdsstyrke så jeg er som udgangspunkt med på at diskutere mangt og meget men jeg vil gerne advare mod at man bare nedlægger ordninger og ikke gør sig overvejelser om hvad der skal træde i stedet og

snart går i gang med den samlede diskussion af den samlede beskæftigelsespolitik og der kan de tre partier jo så

et trin mere og et trin mere

jeg vil gerne høre om ministeren også mener at vi skal

at omsætte det til konkret handling sådan at vi arbejder med rettigheder

siger vi tør godt give mennesker i det her land en ret til uddannelse under en eller anden form

socialdemokratiske kæmper der skrev meget lange bøger men også korte og forståelige bøger

jeg har sagt i andre sammenhænge nok er det bedste frihedsbrev vi kan give den næste generation og hvis vi gerne vil være sikre på at så mange som overhovedet muligt kan udnytte præcis deres potentiale i vores samfund så skal vi evne at flere mennesker kommer ind i vores uddannelsessystem og også får gennemført en uddannelse det er

det er så vigtigt for os at de unge i stedet for at være på kontanthjælp

svendebrevet eller et andet uddannelsesbevis så vil de stå langt stærkere både i deres eget liv og ikke mindst på det arbejdsmarked der tegner sig i fremtiden jeg mener at uddannelse er en vigtig del af en en moderne beskæftigelsesindsats men men den skal foregå på

en klog måde der er ikke ubegrænsede midler på nogen områder og

og derfor skal den målrettes både dem der har

a la det vi kender med seks ugers selvvalgt uddannelse eller

at forstå sit samfund forstå hvorfor

vi kalder dannelse i en bred forstand og det er jo mange generationer

kunne være en rettighed for arbejdsløse

ikke kun er det nøgne svejsekursus eller den nøgne

et togcertifikat vi går efter

også går efter at vi tør sige den del af uddannelse

få et reelt stærkere fundament at stå på

de ledige længere væk fra job så jeg skal

hvor der er beskæftigelse i den anden ende og der hvor behovet er størst men man kan ikke ud

en stillingtagen til konkrete forslag hverken hvad angår de regler vi har i dag eller det vi kan få fremadrettet så nej den konklusion kan

et afkast så er ministeren ikke enig i

jo ikke bliver brugt ret meget af dem der i

største behov så for nærværende er der to udfordringer med beslutningsforslaget her den ene er at når vi står over for at lave den gennemgribende reform synes jeg at det er langt klogere

gøre det i stedet for at forholde sig til enkeltelementer

og det er nok fordi det er tidligt i processen

at se det

det hørte jeg egentlig også sige så skal det være penge der giver et afkast også for den enkelte i den forstand

skal være noget der fører til beskæftigelse men hvis man har en ordning

konstatere at der er nogen gevinst ved det så er det vel fair nok at sige

ikke bruge de penge uanset

mit indtryk at ministeren er af den opfattelse så det er vel fair nok også at sige at her har vi en ordning og vi kan ikke se at at afkastet af de mange hundrede millioner kroner vi putter i det her

afskaffe den det er vel også et selvstændigt argument

har

er i hvert fald min egen opfattelse af seks ugers selvvalgt uddannelse og

øje på noget man ikke synes fungerer optimalt og afskaffe det mens den svære diskussion bliver hvordan

at noget kommer til at fungere ordentligt i fremtiden der beder jeg bare om at alle har

for øje at der er grupper på vores arbejdsmarked der oprindelig har trukket ganske lidt på uddannelseskontoen og som har et reelt behov for at få nogle formelle kompetencer for at kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet

de grupper vi skal diskutere hvordan vi får en beskæftigelsespolitik til

og for at sikre at man kan skabe det liv for sig selv man gerne vil

tænker uddannelse i beskæftigelsesøjemed

selvfølgelig et spørgsmål om at uddannelsen skal være målrettet mod hvor der er job

også tænke over hvordan vi sikrer uddannelse til de grupper der har det største behov

vi skal tænke den måde vi gør tingene på i hele beskæftigelsesindsatsen anderledes også når det kommer til uddannelse alligevel

af den store samlede pakke vi meget

meget kvalificeret diskussion af

siger vi nej til forslaget i dag vi kan ikke støtte det

hvor vi kan se det som en samlet helhed og hvor vi også kan flytte rundt på pengene

vi netop kan komme derhen hvor vi gerne vil og hvor vi tror på

i stedet for at vores beskæftigelsessystem møder folk med mistillid

aktiveres uden at det får dig tættere

hvis det er det spørgeren henviser til at vi skal over mod så er

men men de der helt konkrete tiltag synes

de eksperter vi nedsætter i til at tænke nogle tanker og så

om den enkelte dansker som har været så uheldig at blive ramt af arbejdsløshed og som fortjener at blive mødt med respekt og som fortjener at blive mødt med reelle tilbud om at komme videre

i stedet for men det vil være et udmærket oplæg til

forhandlingerne om en fremtidig beskæftigelsesindsats set fra dansk

er rigtig mange gode kurser

få folk i job det er der faktisk mange kurser der godt

er blevet fremført af flere

der er fireogtredstusind trucks i danmark og at ethundrede og tyvetusind

godt nok et af de dårligste argumenter jeg har hørt for at sige at man skal af med et kursus men det man skal kigge

siger vi altså at hvis et

efter hvad der er mangel på hvad der er behov for

der sker rundtomkring i landet og så skal man finde ud af

ser da frem til at vi skal kigge på

i forbindelse med en reform vi har jo i forvejen en ordning med at man kan få

en opkvalificering i forbindelse med en ansættelse og

hvordan vi kan få det strikket sammen men vi skal også passe på ikke

at lægge det hele over til at det er statens opgave at sørge for at

får en opkvalificering vi ser også gerne at arbejdsgiverne selv spiller ind med noget

med til at tage et stort ansvar for at opkvalificere nogle af de ledige og ikke bare dem de har ansat så i den forbindelse skal man selvfølgelig også passe på ikke

de kurser der er behov for det skal ske i et samspil

med arbejdsgiverne også på det punkt men der bliver nok at tage fat på og som sagt

måske det forkerte kursus man har valgt

se på hvordan og hvorledes det kommer til at hænge sammen men vi skal sikre at vi får givet den opkvalificering

efterspørger så vi har nogle

går i gang det er også noget af det vi skal se på

bare lige her og nu men det er også i fremtiden måske om tre fire fem år

gå i gang med at kigge på så der er nok at tage fat på

de arbejdsløses eneste rettighed stort set nemlig retten til seks ugers selvvalgt uddannelse som om det skulle være noget eksklusivt at ledige som er kommet så uheldig situation har ret til seks ugers uddannelse der sidder mennesker i den her sal som har haft ret til helt op til syv års selvvalgt uddannelse og så tillader man sig den luksus at sige

er en helt vanvittig luksus at

begrundes med en fuldstændig uunderbygget påstand om at forskningen viser at uddannelse og aktivering generelt fastholder ledige i ledighed tværtimod viser rambølls evaluering fra to

i grupper som 3f nnf metal el og byggefagene altså de grupper der har trukket mindst på det skattefinansierede uddannelsessystem

som venstre konservative og liberal

i enhedslisten er vi optaget af

de selv kan være med til at udforme og som de selv selv kan se en mening med

rettigheder hvem har ikke ofte tænkt over hvordan pokker

er det når man får at vide du får din understøttelse hvis du sidder på den her skolebænk eller er det hvis

er man meget opmærksom i timerne alt for meget aktivering fra pipfuglekurser til mange løntilskudsjob og nu de såkaldte nyttejob gennemføres imod de arbejdsløses ønsker og som det fremgår af kochudvalgets anbefalinger

vurderer at selvvalgt uddannelse har øget viften af job de kan søge og over halvtreds procent vurderer

øget deres mulighed for at komme hurtigt i job de borgerlige partiers beslutningsforslag er et direkte angreb på de arbejdsløse jeg vil gerne have at vi prøver

arbejdsministeren lagde op til her for få minutter siden men vi er nødt til

der hedder decideret erhvervsuddannelse decideret kolde fakta og kvalifikationer

til at udvikle menneskers selvtillid og til at råde over eget liv hører også en bredere uddannelse nemlig en forståelse for det samfund man er i en mulighed for selv at kunne styre sit eget liv

arbejdsløs og derfor skal for eksempel højskolekurser og andet kunne bruges

går baglæns enhedslisten vil ikke afvise at der kan leveres en vis målretning af ordningen

milliard kroner om året

at det er helt nødvendigt at diskutere om det er klogt at bruge så mange ressourcer på det her område der er ikke meget som tyder på at det er en god investering hverken for den enkelte eller for samfundet dermed ikke sagt at uddannelse ikke kan være en god investering det kan det selvfølgelig hvis det fører til beskæftigelse

seks ugers selvvalgt alene brugte man sidste år fem hundrede million kroner til forsikrede ledige flere undersøgelser peger på at seks ugers selvvalgt

helt overordnet set for den enkelte eller for samfundet som helhed ordningen

fastholder en del ledige i ledighed det betyder at alternativet havde været at de havde søgt arbejde og mange var kommet i arbejde det er jo sådan at seks uger måske ikke

der er på det danske arbejdsmarked er det faktisk lang tid en meget stor del af de ledige ville være kommet i beskæftigelse

det havde betydet at deres anciennitet på arbejdsmarkedet var blevet større og dermed havde de også fået en større livsindkomst

er det kun otte procent af de ledige som har været på seks ugers selvvalgt og som senere er kommet i job som siger at kurset var afgørende for at de fik beskæftigelse kora har ligeledes kritiseret ordningen som de helt overordnet helt overordnet mener er spild af både penge og de lediges tid de pointerer også at det havde været bedre også for den enkelte ledige hvis de var blevet på arbejdsmarkedet i den forstand at de var blevet ved med at søge job det havde gennemsnitligt set betydet at de hurtigere var kommet i beskæftigelse med en højere livsindkomst til

i liberal alliance mener vi selvfølgelig at uddannelse kan være en god idè

når det fører til beskæftigelse altså ved man at man får et job hvis man får det her

kan det selvfølgelig være en god investering

men jeg hørte også at der bliver lagt op til fra ministerens side at se på den her ordning og jeg tror at det bliver en spændende diskussion som vi i hvert fald i liberal alliance ser

af job som disse mennesker kan søge

om de penge man bruger på en

giver et afkast de penge er jo opkrævet i skat fra mennesker og

forvente at pengene bliver brugt fornuftigt at der er et afkast

kommer i beskæftigelse vi køber ikke den der med at uddannelse for uddannelsens skyld er et gode det gør vi simpelt hen ikke pointen med de her penge

er at de skal føre til beskæftigelse det er også det der

bedst for den enkelte hvis man har lyst til at tage på højskole

andre kurser er det meget meget fint og godt men det må være for egen regning det kan man ikke forvente

der er evidens for at pengene her ikke er brugt og vi skal ikke

det kan man jo ikke og der er investeringen jo ekstremt stor i forhold til seks ugers selvvalgt uddannelse

vi her har med en gruppe at gøre hvor samfundet investerer vildt mange penge per person uden at ane noget som helst om afkastet

ikke også er ok når arbejdsgiverne forlanger en vis reserve af truckførere af lastbilchauffører af svejsere sådan at der er nogen der hurtigt og i en fart kan komme ind og tage det arbejde hvis der skulle opstå

det bliver nogle af vores kollegaer som kommer til at tage den men den

er rimeligt at man diskuterer ordninger og om de skal afskaffes hvis der ikke er noget

afkast af dem altså hvis pengene simpelt hen ikke

i det her tilfælde medfører beskæftigelse

der er jo et alternativ og nogle gange er man ligesom nødt til

at pengene jo kunne være brugt på noget andet for eksempel lavere skatter og lavere afgifter som ville have medført beskæftigelse

der står enhedslisten helt alene med det synspunkt at det ikke ville have medført en højere beskæftigelse

jeg fornemmer sådan en anti akademisk tilgang til de her spørgsmål fra enhedslistens side men det er vel ret svært at komme uden om at det er nogle ret grundige undersøgelser der er det er forholdsvis grundigt belyst

set det vi tager udgangspunkt i de penge som vi har brugt på det

er jo også penge som er opkrævet af folk med lave lønninger

nyuddannede ledige med friske kvalifikationer mere uddannelse gennem seks ugers selvvalgt modellen hvor der i stedet typisk ville være mere behov for jobtræning på arbejdsmarkedet det mener i hvert fald de seks største byer i et fælles indlæg tildelingen af uddannelse bør ske i dialog mellem den ledige og jobcenteret ud fra en individuel vurdering af arbejdsmarkedets behov og den lediges risiko for langtidsledighed den myndighed der bevilger uddannelsen bør også have ansvaret for økonomien modsat situationen i dag uddannelse skal være et målrettet supplement

et på forhånd defineret erhverv frem for at være en underholdende overspringshandling for nogle

der er også brug for at ansvar og økonomi i langt højere grad følges ad for der bruges cirka fem hundrede million kroner på ordningen men uden at der er evidens for at ordningen rent faktisk bidrager væsentligt til at få ledige i job

vi ønsker derfor at den uddannelse

der tilbydes som led i beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges så den medvirker til at få den ledige hurtigst muligt tilbage i

i to tusind og tolv

brugt omkring fem hundrede million kroner på seks ugers

mål med indsatsen her vi brugte fem hundrede million kroner i to tusind og tolv og der er en række evalueringer der peger på at ordningen både er dårlig

arbejdsmarkedsstyrelsen

der ligger tidligt i ledighedsforløbet fastholder ledige

en af konklusionerne en seniorforsker lars skipper fra kora

skatteborgernes penge og man risikerer at spilde deltagernes tid fordi de alternativt

foretaget sig noget mere nyttigt i den periode

jeg har sådan set også bemærket at dansk arbejdsgiverforening og anbefalingerne fra

anbefaler en afskaffelse af det her tilbud

seks ugers selvvalgt uddannelse

drøfte i en fremtidig beskæftigelsesreform så har vi haft en en debat i dag og jeg noterer mig

at ministeren ikke er tilhænger af generelle uddannelsesrettigheder når vi taler om beskæftigelsespolitik

der skal være et job i den anden ende når vi taler om uddannelsespolitik det er

i sin helhed og ønsker

at gå ind i en konkret debat om om det her forslag dansk folkeparti

støtter sådan set forslaget om at afskaffe retten til seks ugers selvvalgt uddannelse men ønsker så i stedet for at at drøfte hvad

gøre og hvad vi så skal arbejde med i forhold til uddannelse af ledige

beslutningsforslag og og tak for drøftelserne i øvrigt i forbindelse med forberedelsen

jo ikke sådan at vi skal stemme i dag men jeg lytter mig til

jeg glæder mig i hvert fald over at carsten koch og carsten koch udvalget allerede har lyttet og allerede har anerkendt

er den bedste brug af vores beskæftigelsesmidler men tak for

jeg synes da at alle bør have den ret

forstå hvordan samfundet hænger sammen og få lov til at

i hvert fald oprindeligt var med til at slås for at almuen skulle løftes op gennem uddannelse efterskoler og højskoler

landarbejderen skulle i skole og lære noget og se lyset og forstå verdens sammenhæng er det noget man er gået bort fra eller er det kun lige den her klasse af ufaglærte som vi har i danmark og som indimellem bliver arbejdsløse

virker i beskæftigelsespolitikken der skal vi da gøre op med det der ikke virker og bruge det der virker jeg tror sådan set også at de ledige har en klar forventning om at det er det

at give de ledige frit valg til at vælge blandt en række aktører på det her felt

kommunerne der gør at de ledige kan komme hurtigere i arbejde så vil vi gerne diskutere uddannelse men det må være således at det er uddannelse

og hurtigere

at man ønsker at diskutere og drøfte uddannelse bare ikke seks ugers selvvalgt uddannelse som en fremtidig model det noterede jeg mig og glæder mig over at der

med til forhandlingerne når vi når så langt i stedet for at tage enkeltelementer ud til drøftelse vi kan af den årsag

står helt klart for mig

i indsatsen hvis det er sådan at at arbejdsløse i fremtiden skal kunne placere deres indsats hos en privat aktør jeg

fremmed over for at andre end a kasser og jobcentre kan spille en rolle hvis der er nogen der er dygtige hvis der er nogen der har ideer ingen andre har kunnet finde på

den mulighed omvendt må jeg også sige det sådan at jeg

og jeg deler ikke

er ramt af arbejdsløshed og som har behov for en god beskæftigelsesindsats

skal have en god beskæftigelsesindsats og og jeg er

hvilke midler vi skal tage i brug men jeg vil gerne advare mod en privatisering for privatiseringens skyld derfor vil

men jeg synes godt nok det rejser mange spørgsmål som i hvert fald for nærværende ikke

i beslutningsforslaget under alle omstændigheder vil jeg gerne opfordre til at vi ikke behandler enkeltelementer på beskæftigelsesområdet nu men

et frit valg blandt

bemærk godkendte aktører

være a kassen

har et fortrinligt samarbejde med en række jobcentre allerede eller en privat aktør det er det frie valg vi sådan set

foreslår at give de ledige her og kunne ministeren se en styrke i at give de

er et stor branchekendskab tror jeg generelt på det er en god idé at give folk valgmuligheder ja det gør

og i det hele taget er noget af det jeg håber vi kommer til at diskutere

hvordan vi kan give flere mennesker et større ejerskab over for det de

vove den påstand at den beskæftigelsespolitik der har været ført igennem

og som måske mere har haft karakter af at opbevare folk og måske ligefrem at presse dem har et skær af umyndiggørelse

når ministeren nævner at det her rejser mange spørgsmål

blive lidt mere konkret om hvad nogle spørgsmål der bliver rejst i forbindelse med det

drøfte dem så vi kan få overbevist ministeren om at

afventer de her parter og så skal diskutere det

dog nødt til at sige at en af de ting som vi jo synes er rigtig vigtigt

er at vi selvfølgelig også tænker helt anderledes end vi har gjort før jeg snakker med en del arbejdsløse som føler at de bliver jagtet igennem systemet som ikke

set bare bliver pakket i kasser og rammer det er jo ikke godt

der er jo ikke noget der er værre end hvis man

hælene sammen og gå den vej det kunne være rigtig godt med en reform af beskæftigelsesindsatsen der tager udgangspunkt i den enkelte ledige og også sikrer varig beskæftigelse og det tror jeg også

mere tillid i i systemet og mere fokus på at sikre at virksomhederne selvfølgelig skal have de medarbejdere de efterspørger men også sikre at medarbejderne så også bliver klædt på til det derfor er det også vigtigt for os at den enkelte får den hjælp som den enkelte har brug for

til den enkelte er der kun én rigtig måde

skal vi jo nok komme ind på i de kommende forhandlinger har jeg lige hørt ministeren sige og den diskussion kommer vi til at tage men jeg er også nødt til at sige at det

for mig helt præcis er at have fokus på den enkelte have fokus på med vedkommende

vedkommende i uddannelse eller arbejde

godt tilføje det som mange af jer måske kender nemlig det der projekt som der har kørt med nogle a kasser der

den gode samtale som jo netop viste at de arbejdsløse som selv stod i spidsen for at komme i arbejde

til at virke

de også følte mere lyst når de selv kunne være med til at lægge en kurs det tror jeg

vi skal også sige til hinanden at det er fint nok for dem der kan selv

også bare nogle der ikke kan men dem har vi jo så selvfølgelig

vi ikke støtte forslaget men vi synes bestemt at det

arbejde og komme i uddannelse det er jeg sikker på at de gerne vil være med til

der skal et samarbejde igennem med med jobcenter og a kasser

godt være der er nogle andre aktører der ikke er så gode og

der er nogle andre aktører der er gode a kasserne

vidt forskellige i deres arbejde nogle gør det rigtig godt andre

måske knap så godt men fælles for a kasserne er

kan gøre uhyggelig meget for deres medlemmer hvis de vil men det korte af det lange er i sidste ende hvem

de vil alle sammen gerne have at det er staten der betaler

er mange a kasser der gør en rigtig stor indsats og og tak for det det er slet ikke

gode indsats fra alle

de store forhandlinger om hvordan den fremtidige indsats skal være for det er dér det hører til og jeg er da også sikker på at forslagsstillerne

jobcenteret a kasserne skal dækkes økonomisk for den nye opgave det gælder for eksempel udarbejdelse af jobplaner i samarbejde med medlemmerne jobcentre uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere samt intensiv og håndholdt jobformidling via samarbejdsaftaler med arbejdsgiverne kommunerne kender ofte kun deres eget arbejdsmarked og kan derfor ikke vejlede de arbejdsløse om jobmuligheder på den anden side af kommunegrænsen den tidligere regering sagde til jobcentrene at de ikke skulle bruge tid på kontakt til virksomhederne

har ofte heller ikke engang overblik over efterspørgslen hos de lokale arbejdsgivere derimod kender de fagligt funderede a kasser det arbejdsmarked deres medlemmer arbejder på

kvalifikationer arbejdsgiverne efterspørger og hvilke kurser der kan være relevant for deres ledige medlemmer

gennem den fagforening der er tilknyttet har de kontakt til arbejdspladser der søger nye medarbejdere derfor er det oplagt at a kasserne i højere grad inddrages i indsatsen

da forskellige fagforeninger og a kasser arbejder sammen i lokalområderne vil a kasserne også kunne vejlede medlemmer der ønsker at uddanne sig eller søge job på andre

at jobcentrene laver flere fejl end a kasserne hvis vi ser bort fra de faglige a kasser er der intet der tyder på nogen gevinst ved at bruge andre aktører over for arbejdsmarkedets arbejdsløse kora undersøgelsen peger direkte på at det er dyrere at bruge private aktører frem for jobcentre det vil sige at denne ordning bliver dyrere og dårligere for de arbejdsløse

udbydere man kan finde private udbydere som ikke løfter opgaven og man og man kan finde private udbydere som løfter opgaven rigtig godt præcis som man kan finde jobcentre og a kasser som ikke gør det godt og man kan finde det modsatte

rigtig rigtig god idé hvis

de ledige får frit valg til at benytte sig af de udbydere som kan løse opgaven godt vi er helt overbevist om at en højere grad af frit valg vil betyde at der vil komme flere gode løsninger at kreativiteten vil blomstre og at dårlige løsninger langsomt vil forsvinde vi hæfter os ved at ministeren var åben over for at se på elementerne i det her beslutningsforslag og det glæder vi os til præcis som med de andre beslutningsforslag vi glæder os til en konstruktiv debat

som man må forstå enhedslisten gør tager

kedeligt og vi kan ikke forstå at det skulle være i de lediges interesse at der ikke

i forhold til at vælge dem der rent faktisk kan

og det her er i hvert fald noget som vi sammen med venstre

et ideologisk liberalt synspunkt

intet imod at der findes ideologiske debatter i folketinget hvad pokker skulle vi ellers basere vores debatter på men det undrer mig at et parti som liberal alliance der i den grad taler om at vi skal spare på de offentlige ydelser

som gør det rigtig godt

jeg tror det er svært at argumentere for at konkurrence ikke er en god idé det er det også for den enkelte

kommer nye løsninger

det medfører at man kan spare nogle penge de penge kan

og det er jo det som det hele handler om der er ikke nogen dokumentation for at a kasserne er bedre nogle a kasser gør det godt nogle gør det dårligt og det er jo det det handler om det her

have bedre mulighed for selv at tage ansvar i dag bruger jobcentrene meget tid på ressourcestærke borgere de frigjorte ressourcer skal i stedet bruges på tæt opfølgning og

aktive tilbud til de borgere der har brug for en indsats borgere med risiko for langtidsledighed når landets seks største kommuner går forrest og selv fremsætter forslag om at jobsøgning

arbejdsmarkedsparate ledige skal gives fri

gør det indtryk for det er kommunerne der sidder med den konkrete opgave og det er kommunerne som har den største viden om de ledige

i dag er for standardiseret alle ledige behandles ens og det bliver de i høj grad fordi det er lovbestemt fra christiansborg samtidig er systemet meget bureaukratisk og virker uoverskueligt for den ledige beskæftigelsessystemets helt afgørende ressource er den enkelte ledige borgers eget engagement og ansvarlighed

selv og jobcentrene skal have bedre rammer for at understøtte borgerne i at være aktive så vi ikke spilder gode kræfter på de stærke ledige som faktisk kan selv derfor er de konservative medforslagsstillere

til den enkelte lediges og til

den samme hjælp og derfor kan ressourcestærke

også sagtens få et større ansvar

jobsøgning med forslaget her lægger

at give de arbejdsmarkedsparate ledige frit valg

til at vælge om deres jobsøgning skal forankres hos det lokale jobcenter et andet jobcenter eller hos en godkendt

det kunne for eksempel være et vikarbureau en virksomhed eller en a kasse vi mener at jobindsatsen fortsat skal være forankret i de kommunale jobcentre men opgaven

jobsøgning for de arbejdsmarkedsparate ledige kan kan med

udbydes valgfriheden kan nemlig give de ledige

større motivation til at gøre en indsats og erfaringerne fra opgaver som konkurrenceudsættes viser at det skaber grundlag for bedre kvalitet til

pris og på den måde får vi mere beskæftigelse for pengene for os er det vigtigt

også bliver ryddet ud i de aktører der ikke formår at hjælpe de ledige og at alle der er gode til

kommer i spil vi ved

at dansk metals a kasse har haft succes med at hjælpe ledige i arbejde og en privat aktør som iss iss er også klædt godt på til opgaven

og utilstrækkelig løsning kun at lade a kasserne varetage opgaven som nogle foreslår eller at lade de ledige vælge mellem enten a kassen eller jobcenteret som det for eksempel står

de foreløbige carsten koch anfalinger for så går vi måske glip af en fremragende privat aktør og vi går glip af fordelene ved at mange konkurrerer om at levere den bedste hjælp

at regeringen pålægges at fremsætte forslag til ændring af reglerne om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats så arbejdsmarkedsparate ledige får et frit valg til at vælge om deres jobsøgning

eller hos en godkendt privat aktør

ministeren sådan set var optaget af det her med

det frie valg men måske mest var optaget

ikke var så afgørende hvem der stod for indsatsen så længe den var god

at vi snart skal forhandle om at gøre indsatsen bedre for de ledige det vælger jeg at gøre og og så skal der ikke være nogen tvivl om at det at give de ledige frit valg ligger os meget

i forhold til præcis det frie valg men på nuværende tidspunkt lyttede

tage til takke med

dansk folkeparti sagde at det skulle ses i sammenhæng og var åben over for at bruge de bedste det sidste er vi meget enige i og så var der enhedslisten som mente at de ledige først og fremmest skulle have kontakt til a kasserne i den første del af deres ledighedsperiode det sidste er vi uenige i vi mener at ledighedsindsatsen skal forankres i kommunerne og

skal man så give et frit valg også til at benytte sig

bedste a kasser men samlet set tror jeg at det frie valg på beskæftigelsesområdet

jo set andre steder på andre velfærdsområder i danmark at det frie valg stille og roligt bliver en del af hverdagen og det tror jeg også det vil komme til at blive her på beskæftigelsesområdet

nævnt dansk metals a kasse

de kunne jo også i fremtiden blive godkendt hos jobcentrene til faktisk at levere en indsats der

jo den undersøgelse som jeg mener man skal sætte nogle spørgsmålstegn ved kan man sammenligne den indsats

den samme gruppe af mennesker som jobcentrene i den samme periode har ydet en indsats over for og det sætter

have med de arbejdsløse at gøre der er nemlig stribevis af skandalehistorier

med den her lille buket af lovforslag

på virksomhedernes vilkår og muligheder for netop at udvikle viden og teknologi

føre til mere innovative løsninger til gavn for samfundet og til gavn for produktudviklingen og det siger sig selv at det er noget vi glæder os over i venstre kernen i de tre lovforslag som vi sambehandler her er at vi erstatter de nuværende råd det strategiske forskningsråd højteknologifonden og rådet for teknologi og innovation med en ny fond danmarks innovationsfond det her

taget lidt tid det har været nogle lange forhandlinger og jeg skal også være ærlig og indrømme at vi i starten fra venstres side nok

højteknologifonden skulle gå tabt med den her fusion

at højteknologifonden har været meget succesfuld og derfor har vi

været bekymrede for at man kom til

højteknologifonden ganske enkelt ville gå tabt med den her fusion

at sige at vi er meget meget glade for den aftale der nu er indgået og det er vi af flere grunde

er der en markant erhvervsrettet profil i den kommende fond det betyder indlysende nok at er fokus på at virksomheder kan komme med et konkret problem og med støtte fra danmarks innovationsfond

de offentlige finanser men jo så sandelig også for de borgere og

set meget tilfredse med den måde den nye fond organiseres på i det oprindelige oplæg var der lagt op til

ministeren var lydhør og imødekommende i forhold til

nye innovationsfond bygges op

også helt principielt kommer til at fungere på samme måde som højteknologifonden og her er det vigtigt at understrege at det for os betyder at den nye fond ikke bare skal ligne højteknologifonden

men sådan set helt generelt skal fungere på samme måde som højteknologifonden hidtil har gjort så vi skal altså sikre lighed med højteknologifonden i alle aspekter af den nye fonds virke

det også vigtigt at ministeren sikrer kontinuitet i bestyrelsessammensætningen således at ånden fra højteknologifonden videreføres i den nye organisation der er også andre elementer end ligheden med højteknologifonden

hvor jeg gerne vil understrege vigtigheden af bestyrelsens egenbestemmelse i forhold til fordelingen af fondens midler fonden har mulighed for at fordele op til fem hundrede million

til samfundspartnerskaber og dette er jo altså netop en mulighed og ikke et krav

netop på baggrund af ansøgninger og prioriteringer

skal lave den fordeling forhandlingerne om danmarks innovationsfond har været lange men de har bestemt også været konstruktive og jeg vil gerne på venstres vegne have lov til at takke

så sandelig også alle de øvrige forligspartier jeg synes det er flot at det er et samlet folketing der samles om den her her store satsning vi har fået en god aftale som jeg tror på vil være til gavn for danske virksomheder og dermed jo altså også til gavn for vores land og på den her baggrund kan jeg lidt overraskende oplyse at venstre har tænkt sig at støtte

vi skal selvfølgelig altid være opmærksomme på om pengene også bruges bedst når danmark er blandt de lande som investerer flest penge skal vi også være et af de lande med flest innovative virksomheder sådan er det desværre ikke i dag for mange forsknings og innovationsprojekter kommercialiseres eller implementeres ikke i stor skala det betyder at den samlede effekt i forhold til vækst og beskæftigelse udebliver det danske forsknings og innovationssystem har været for kompliceret og det har været alt for ufleksibelt for brugerne systemet har mange indgange og det er uhensigtsmæssigt og overlappende kasser og forskerne har haft svært ved at finde ud af når de har haft gode projekter

fra socialdemokratiets side mener at højteknologifonden ikke har gjort et godt stykke arbejde ej heller de to råd men som sagt handler det om at skabe gennemsigtighed og i øvrigt også at lette det for dem der ønsker at gøre brug af midlerne der er til stede i fonden

folketingets partier i dag er med til at sikre at den viden som vi betaler for bliver udviklet og i højere grad bliver omsat til konkrete jobs helt konkret vil vi med disse lovforslag skabe et mere smidigt og enkelt system ved at samle en række råd og fonde til en samlet innovationsfond og ved at oprette én uafhængig fond samler vi de stærkeste og mest innovative forskere og virksomheder i danmark den vil bestå af folk fra

såvel som fra det private erhvervsliv og på den måde binder vi erhvervslivet

bedre sammen fondens aktiviteter vil dække hele innovationskæden fra idé til udvikling og have et stærkere fokus på erhvervslivets behov end de to råd og

afgør hvilke redskaber der tages i brug for at prioritere projekterne en samlet fond vil give langt bedre muligheder for sammenhængende satsninger

en slagkraftig bestyrelse have en gennemslagskraft i en skala der ikke i dag er mulig fondens bestyrelse har det fulde ansvar for fonden og træffer alle beslutninger den er bredt sammensat

kompetente personer fonden er uafhængig og får et selvstændigt og uafhængigt sekretariat til at betjene sig innovationsfonden kommer til at disponere over knap en milliard kroner om året som skal omsættes til ny viden og teknologi til gavn for vækst og beskæftigelse i danmark fonden skal ifølge lovforslaget være evalueret senest i to tusind og atten jeg tror på at vi med oprettelse af innovationsfonden nu vil se et enklere og mere slagkraftigt system til gavn for alle danskere det er fremsynet politik og noget der heldigvis er sikret i mange år fremover fordi alle partier i folketinget valgte at være med i aftalen vi gøder med andre ord jorden til mere vækst og flere arbejdspladser i danmark på den baggrund støtter socialdemokratiet

løsninger det glæder mig at er enighed på tværs af hele folketinget så fonden kan starte med en bred opbakning i dansk folkeparti er vi overordnet set meget tilfreds med aftalen beslutningen om at sammenlægge højteknologifonden den strategiske forskningsfond og rådet for teknologi og innovation vil gøre den nye innovationsfond både mere enkel og mere slagkraftig de mange penge skal sikre at investeringer i forskning og udvikling bliver omsat til helt konkrete løsninger til at skabe vækst og job det overordnede formål med aftalen er at skabe en fond som kan bidrage til at åbne for bedre muligheder for at skabe en sammenhæng mellem forskning og virksomheder til gavn for danmark og danskerne dansk folkeparti er også tilfreds med at sammenhængen mellem forskning og virksomheder nu bliver sikret

jeg ser frem til bliver udmøntet for eksempel som kontaktpersoner i region syddanmark og region midtjylland det vigtige ved repræsentationerne er at det giver en let adgang til fonden for specielt de små og mellemstore virksomheder netop de virksomheder hvor vi ved at der er stort potentiale

at fonden skal understøtte forskning og innovation i små og mellemstore virksomheder jeg har godt bemærket at der i høringssvarene fra forskellig side ytres en bekymring for at man ikke bare kan gå efter de store projekter med de store potentialer for mig understreger det bare behovet for at sikre fondens fokus

nogle peger på for lidt armslængde nogle peger på for meget erhverv i bestyrelsen andre for lidt der er dog punkter som vi skal drøfte i udvalgsarbejdet

den manglende præcisering af opgaven med at udbrede viden

det er vigtigt at videndeling bliver sikret i projekterne

så vidt muligt bredes ud selv om det naturligvis ikke skal være en hovedopgave for fonden så skal den vinkel være overvejet og integreret i de projekter

præciseret så kan man spørge har vi

nu fundet den perfekte løsning nej

gerne set at fonden var blevet meget bredere at de fonde som i dag ligger i andre ministerier også kunne lægges ind i den her fond

demonstrationsprogrammerne men når vi nu ikke kunne lægge alle puljer sammen

vi i det mindste tilstræbe en ensartethed og nem tilgang til puljerne derfor glæder det mig også at vi har

for fondens bestyrelse til at indgå i det tværgående samarbejde med de øvrige råd fonde og nævn i det samlede forsknings og innovationssystem med det formål at sikre ensartethed i arbejdet i forhold til alle programmer

at sikre en ensartet ansøgningsprocedure så vi blandt andet kan undgå at ansøgninger skal laves meget forskelligt i forhold til om det er den ene eller den anden fond man søger

gerne være sådan at man som virksomhed eller som forsker kan koncentrere sig om det gode projekt den gode idé og ikke om hvilken fond man kan søge

man kan tilrette projektet til den ene eller anden fonds formål eller sigte men

er den her pakke jo nok det bedste vi kan få her og nu

så ringe endda og derfor

på forsknings og innovationsområdet vi sammenlægger de eksisterende fonde til en ny samlet fond danmarks innovationsfond som kommer til årligt at uddele i størrelsesordenen

milliard kroner til strategisk forskning udvikling og innovation afhængigt af bevillingerne på finansloven

højteknologifonden og rådet for teknologi og innovation og skaber dermed en mere sammenhængende indsats med øget fokus på løsningen af samfundsudfordringer radikale venstre

gerne have at de udkrystalliserer sig i konkrete nye løsninger

det fonden kan spille ind med gøre at vi bliver bedre til at høste frugterne af den innovation og forskning der produceres her i landet få skabt flere og bedre partnerskaber mellem vidensinstitutioner private virksomheder og offentlige parter

skabes et kraftcenter kan man måske kalde det nemlig én bevilgende aktør til teknologiudvikling innovation og udfordringsdrevet forskning en stærkere platform for at den gode forskning der finder sted når ud over rampen og bliver omsat til konkrete succeser i erhvervslivet

et mere slagkraftigt mere slagkraftigt system kan bringe innovative virksomhedsfolk og dygtige forskningskræfter sammen og udgangspunktet er som flere har sagt samfundets og virksomhedernes behov og udfordringer

på den måde er vi med danmarks innovationsfond ikke kun med til at styrke danmarks position som foregangsland på forskningsområdet vi imødekommer også de udfordringer vi står over for som samfund og vi skaber grobund for mere vækst og mere beskæftigelse det er noget der kommer både befolkningen og erhvervslivet til gode

derfor er vi i sf glade for at vi har en samlet aftale

vil være godt for små og mellemstore virksomheder som vi jo har mange af

og vidensudviklingen samme sted og derfor er

rigtig vigtigt at de små og mellemstore virksomheder har nogle helt klare veje

til deres projekter og det tror vi at denne nye fond vil være bedre til end

på den måde har forsimplet processen

kan sikre bedre udvikling og mere innovation i danmark

har jo lige netop med den forskning som er på nippet til at blive til virkelighed og derfor mener vi i enhedslisten at den passer rigtig godt sammen med højteknologifonden og rådet for teknologi

så der kommer den her samlede indgang fonden skal også stå for udmøntningen af bevillinger til de nye samfundspartnerskaber som skal sikre at overordnede prioriteringer kan komme ud af laboratorierne og ind i virkeligheden og det glæder vi os

jeg bare sige at det har været vigtigt for os i enhedslisten at fonden tager hensyn

det synes vi er endt rigtig godt ud og det synes vi

er afspejlet i fondens bestyrelse når det så er sagt

havde vi også ønsket os i enhedslisten at der blev en plads i bestyrelsen eller i et repræsentantskab til lønmodtagernes organisationer fordi det er på gulvet ude i virksomhederne at ideerne opstår og at den egentlige innovation foregår

ikke opnås enighed om men vi tror alligevel at den her nye fond

afgørende at de midler der afsættes til forskning i danmark går til forskning der viser den højeste forskningsmæssige standard i stedet for at gå til temaer der er sidste nye mode på den politiske scene

vi ved ikke hvor der vil ske nybrud i forskningen eller hvor det vil kunne betale sig at sætte ind så virksomhederne får det bedst mulige udgangspunkt for innovation vi kan acceptere at der i dette forlig er afsat nogle midler til bestemte områder men vi ser gerne at

fremadrettet får et langt større fokus på forskningsmæssig excellence end på trends og politiske modediller det er også afgørende for os at de organisationer der udvælger forskning er professionelle gennemsigtige og har internationalt udsyn vi skal hele tiden blive bedre til at bekæmpe nepotisme og indspisthed ting der let opstår i et lille land som vores hvor alle kender alle når det kommer til eksempelvis forskningsmiljøer

vi skal have mere international repræsentation i de organisationer der finder og udpeger de forskere og virksomheder der får bevillinger og

udefra der sørger for at vi ikke kører af sporet vi kommer alt for let til at sidde og se på vores egne navler og det fører ikke til god forskning fri konkurrence mellem de bedste professionel udvælgelse og en stejl kurve for uddeling af midler hvor vi afsætter en stor del til de allerbedste er vejen frem

til at skabe arbejdspladser at der er

offentlige midler og privat initiativ at mange nye løsninger kan findes både på samfundsmæssige problemer og

i erhvervslivet til at skabe eksport til at skabe arbejdspladser

sammenlægningen og oprettelsen af én fond ud over at vi sætter stor pris på at det også simplificerer systemet

i det konservative folkeparti altid har

i vores overvejelser om forskningsmidler og derfor er vi rigtig glade for at det også er sådan det er blevet i det her meget brede forlig

der en anden ting jeg lige vil pointere og

der er tale om en uafhængig fond altså uafhængig af ministeriet og at man også

fonden der uddeler midlerne fuldstændig uafhængigt af ministeriet så med andre ord vi er glade

resultatet og

får de samme muligheder for momsfritagelse som styrelsen for forskning og innovation det strategiske forskningsråd og rådet for teknologi og innovation har haft indtil i dag samlet set er det med en vis stolthed at

førstebehandlingen at vi fortsat har et helt enigt folketing der bakker op om den her markante forenkling i

er med til at øge forventningerne til at det vil lykkes os for alvor at få taget hånd om samfundsudfordringerne og få gjort det på en måde som forøger vækst og beskæftigelse i danmark noget som der er god brug for